efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution den seksogtyvende marts to tusind og nitten blev bestemt at ressortansvaret for afhentning opbevaring og destruktion af ammunition og fyrværkeri overføres fra justitsministeren til forsvarsministeren meddelelsen vil

forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning om det stillede forslag til vedtagelse der foreligger et forslag der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v fem og firs af peter kofod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

begæres betragter jeg ændringsforslag nummer ti til tolv uden for betænkningen af justitsministeren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

nummer fire af et mindretal enhedslisten tiltrådt af et andet mindretal socialistisk folkeparti og alternativet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

herefter betragter jeg ændringsforslag nummer fire stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet det er forkastet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

der stemmes derefter om det under a

der stemmes derefter om det under b nævnte

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem af et mindretal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

hvordan har det påvirket den demokratiske debat her i

salen ude i samfundet

og måske også i vores egne partigrupper det sidste kommer jeg tilbage til når jeg holder min egentlige tale

for lidt siden sagde herre pelle dragsted til mig er der

og jeg sagde nej det er der ikke og det er helt bevidst

får ret

der er i alt offentliggjort tre hundrede og elleve forslag og fem af dem har opnået mere end halvtredstusind

borgere der har støttet dem og de fem emner har været uddannelsesloftet afskaffelse af ministerpension forbud mod omskæring organdonation og klimalove hvad der alt sammen er emner som

at lidt over trehundredetusind

tre en halv millioner besøgende på hjemmesiden

tilsvarende besøg på folketingets hjemmeside

millioner der har besøgt folketingets hjemmeside så

og jeg er meget spændt på at høre

partier som var skeptiske over for borgerforslag

om at vi skal engagere fleste mulige i demokratiet og det er jo ambitionen for et levende folkestyre og noget som jeg både tror og ved kan samle os alle sammen

og jeg er efterladt med det indtryk

har besluttet at ordningen skal gøres permanent

som sådan ikke blande mig i jeg repræsenterer en regering der består af tre partier der har haft

sige noget om det første år

rigtigt som herre uffe elbæk siger at der har været stor aktivitet

fået støtte fra flere end fem tusind og

der ikke gør nogen sommer men som dækker over

der har fået mere end halvtredstusind underskrifter og derfor er blevet fremsat i folketinget som

beslutningsforslag

i deres endelige form men det har

det kan man jo se og det er meget naturligt

jo udtryk for hvad der rører sig i mange

klimalov vi står med nogle udfordringer som jo er vores generations

et kæmpe engagement i store dele af befolkningen og det finder

sit udtryk i borgerforslag men jo også på mange andre måder

er rigtig positivt det engagement der er derude er jo både et

at gøre noget anderledes i ens egen hverdag

også et engagement rettet mod christiansborg

politikere om at vi er nødt til at træffe ambitiøse og effektive beslutninger rettet mod de alvorlige klimaproblemer

i folketinget og selv om jeg godt ved at der fra tid til anden er nogle der forsøger at patentere hele den her diskussion så er det dog et faktum

generalsekretær har bedt os om at påtage os et direkte lederskab frem mod klimatopmødet

på brede forlig i sommer indgik

vi her i folketinget danmarkshistoriens grønneste energiaftale også med et bredt flertal og vi har fremlagt et ambitiøst klimaudspil om mindre luftforurening renere busser i byerne og den historisk høje ambition om helt at udfase salget af nye benzin og dieselbiler i to tusind og tredive altså

år og det er jo også en refleksion på en debat i vores samfund

også min ambition at vi fremsætter en ny klimalov i næste folketingssamling til den tid har der været folketingsvalg men vores ambitioner rækker jo ud over valgdatoen så regeringen tilslutter sig tankegangen om at vi skal have en ny klimalov og der er flere elementer i

der flugter rigtig godt med regeringens politik men borgerforslag er jo langt fra den eneste måde at engagere befolkningen på i klimaspørgsmålet klimaministeren har nedsat et nyt ungeklimaråd med ti medlemmer valgt blandt fire hundrede

et kæmpe engagement i den danske ungdom for nogle uger siden mødte jeg og

de stod også rundtomkring i landets øvrige byer men jeg mødte så dem der stod nede på slotspladsen foran christiansborg

det er vigtigt og for at forberede en ny klimalov vil regeringen afholde

er noget man har andre steder hvis begrebet overhovedet findes

en egentlig folkehøring bestående

af dialogmøder fordelt over landsdelene og den del

bygger jo på et andet nyligt eksempel på at vi i et samspil mellem regering og folketing har forsøgt at inddrage borgerne mere direkte i vores demokrati jeg tænker her på de gode

som folketinget afholdt i september i sønderborg herning københavn og næstved

også på de debatter om eu som fem landsdækkende organisationer stod for at bringe ud i lokalmiljøerne i danmark på en bevilling vi afsatte her tilsammen blev der afholdt mere end hundrede debatarrangementer rundtomkring i landet

deltog inklusive jeg selv jeg husker det selv som en rigtig god og en konstruktiv oplevelse hvor jeg i hvert fald tog mindst to erfaringer med hjem nemlig for det første at folk kom frem med deres bekymringer

mere at vide om hvad der reelt optager befolkningen når vi

gav folkehøringerne også deltagerne mulighed for at opdage at der ikke altid er lette løsninger det er der faktisk sjældent i livet livet sendes ikke sort hvidt det sendes i farver der er mange nuancer og politik er præget af dilemmaer og balancer og tit er de lette løsninger for lette så den form for borgerinddragelse hvor man altså bygger noget kollektiv viden

og med afsæt i en kollektiv viden diskuterer et dilemma

positivt fordi komplekse spørgsmål kræver komplekse svar det er en vigtig erkendelse det er i al almindelighed en vigtig erkendelse som man måske også kunne

så jeg kan sagtens se for mig

vi når det gælder store centrale spørgsmål

med større systematik afholder sådanne folkehøringer som et supplement til vores repræsentative demokrati den folkelige debat

er en vigtig del af det danske demokrati

om det der foregår her på christiansborg vi kan også med fordel styrke det folkelige element ved at inddrage borgerne mere i den måde vi tilrettelægger vores velfærd på altså sætte mennesket før systemet derfor synes jeg selv det var interessant at alternativet som jo også har rejst dagens forespørgsel

med inspiration fra canada blandt andet kom med ideen om

tanker vi mere løseligt havde præsenteret i regeringens eget sundhedsudspil og som vi så har arbejdet videre med frem mod den aftale som regeringen og dansk folkeparti indgik for en uge siden en ambitiøs aftale om fremtidens sundhed hvor vi til hvert af de en og tyve nye sundhedsfællesskaber vil oprette et patient og pårørenderåd så man kan sige at vi rykker ansvaret for en række samarbejdsbeslutninger ned i sundhedsfællesskaberne hvor samtlige borgmestre og udvalgsformænd deltager i den politiske overbygning på den måde

forankrer vi flere opgaver i det lokale demokrati og så etablerer vi de her en og tyve nye patient og pårørenderåd med direkte valgte medlemmer så blandt andre patienter og pårørende i hvert enkelt sundhedsfællesskab kan præge tingene kan formidle indtryk kan påvirke beslutningerne altså en mulighed for at borgerne kan være den lokale stemme i det lokale sundhedsfællesskab det nye råd består af et repræsentantskab med direkte valgte medlemmer der kan tage emner op

i sundhedsfællesskabet og for at sikre et

stærkt bindeled mellem mellem rådene og sundhedsfællesskabets

fra rådet i sundhedsfællesskabernes politiske overbygning så at sige komme fra de her

ikke bare over for kan man sige politiske strømninger eller holdninger men også over for konkrete oplevelser og erfaringer som borgere der har brugt eller set andre bruge systemet kan formidle det tror jeg vi får et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen af der skal sidde

i bestyrelserne for både sundhedsvæsen danmark og for de fem

det er jo også noget nyt at sige at

det ikke alt sammen handler om partipolitik men

at de foreninger der har patienterne som omdrejningspunkt får en direkte indflydelse i styringen af vores sundhedsvæsen det tror jeg er ret unikt og jeg tror ikke rigtig man kan finde andre eksempler ude i verden hvor patienterne altså på den her direkte måde involveres i

det sund fornuft når vi indretter vores styring af sundhedsvæsenet

inddragelse af vores patienter pårørende og borgerne

nogle dyrebare og nogle gange også nogle dyrt købte erfaringer om hvad der er godt hvad der er mindre godt

er lykkedes og dem skal vi bringe i spil jeg siger det her

at sige at jeg ser meget positivt på at tage yderligere skridt til at inddrage og engagere befolkningen vi er i gang

synes jeg også det skal siges at det demokrati vi har er blandt de mest åbne og levende i verden vi har et uhyre stærkt repræsentativt demokrati og vi lever ikke i en boble her på christiansborg heldigvis folketingets medlemmer det er mit bestemte indtryk har tæt kontakt med livet uden for christiansborgs mure til møder rundtom i landet i vores hverdag når vi handler i netto lufter hundene på sociale medier jeg deler for eksempel hver søndag mine egne sådan lidt spontane ukoreograferede tanker om politik på facebook og forsøger at svare på de kommentarer der kommer ind undervejs

set mit generelle indtryk at vi politikere er bedre end vores rygte i forhold til at evne at have den her direkte kontakt og at borgerne lettere kan sige til den enkelte politiker hvad der rører sig og hvad de mener det er meget let at komme i kontakt med et

vi deltager i mange diskussioner rigtig mange danskere engagerer sig i det politiske arbejde ikke så meget i partiarbejde som man så det historisk men i andre former for politisk arbejde og det er jo det vi skal finde metoder til

mange af os som er vokset ud af politiske

ville elske hvis danskerne engagerede sig mere direkte i det partipolitiske

parti man så meldte sig ind i jeg kunne nævne et frem for andre men alligevel vi ville elske det men er nok også nødt til

politisk engagement kan udleves på mange forskellige måder og det skal vi vide

at fange ind en nylig undersøgelse viste at danmark er det land i eu hvor flest er tilfredse med demokratiet hvor flest er tilfredse med demokratiet nu ud af ti danskere er tilfredse med den måde demokratiet fungerer på i danmark og flere danskere

det er en vigtig ting at drage frem

godt nok ikke altid lige det indtryk man bliver efterladt med når man sidder og ser på hvordan hvordan dem der kloger sig på vores ageren herinde ser på tingene

tilfredse befolkning i europa og mere tilfreds med tingenes tilstand end for tyve år siden så det er sådan set et ret godt udgangspunkt for at gøre det endnu bedre så vi skal være åbne over for at tænke nyt og åbne over for at overveje nye måder at engagere borgerne på vi skal bevare og udvikle vores stærke og levende demokrati det er et ønske som regeringen og tror jeg alle

glad for at vi tager den her mere principielle debat i dag uden

mere politiske omkring klimalov eller sundhedsreform

rent faktisk synes at borgerforslagdk

det er bare et element af mange elementer man kan bruge i forhold til

kan statsministeren alligevel sige lidt mere om hvad der har gjort at statsministeren har flyttet sig

en trussel mod det repræsentative demokrati altså der var

det her måske ligefrem kunne ses som en trussel og det jeg hører nu fra

hvor de to af dem jo er med i det meget brede flertal der indførte borgerforslagene og hvor mit eget parti sammen

ikke husker forkert var betydelig reserveret

jeg vil tro at hvis man spørger mit parti har

at det her har været en af mange veje til at vise et engagement som jo også sætter sig altså hele diskussionen

overbevist om alene fordi der er partier her på christiansborg der gerne ville bære det frem men der er jo ingen tvivl om

meget konkrete forslag da har

i fremtiden om om statsministeren har læst den bog der hedder tæm eliten

foreslår blandt mange forslag til hvordan man kan engagere

direkte i demokratiet både i

etableringen af en ny form for tokammersystem hvor man altså har et

er udtrukket ved lodtrækning blandt alle borgere og hvor

behandle alt det kedelige lovstof vi har her i folketinget men hvis der er noget der er meget principielt

har har læst om de her overvejelser og selv gjort sig nogle

jeg sagde før at vi har et stærkt og levedygtigt repræsentativt demokrati i danmark

at de erfaringer vi har haft med borgerhøringer jo sådan set har

den brede befolkning i politiske diskussioner

som så er en lidt mere grundlæggende omkalfatring

borgerhøringer for det er jo bemærkelsesværdigt at se at der sker noget altså at folk flytter sig i takt med at viden præsenteres og viden deles

noget facebookdemokrati hvor man skriger til hinanden men

forholde sig til det samme objektive grundlag det gør rigtig meget godt for os og det så jeg gerne meget mere af

enkel den er kompleks og jo flere nuancer vi får på den

måder samles på tværs

mulighed for at diskutere politik samfundsforhold

det er jo i det lys vi skal se borgerforslagene og det er så der man kan diskutere

den repræsentative vej altså via det repræsentative demokrati

være meget opmærksom på for vi må jo helst ikke efterlade nogen med det indtryk det ville være forkert at man kun kan høres i den danske politiske debat hvis man går

her vej jeg tror at alle partier er parate til at

ud og jeg kommer selv fra et parti hvor vi i hvert fald i nogle sammenhænge har

billede af at hvis man skal være medlem af enhedslisten liberal alliance socialdemokratiet eller venstre

så skal man ind og stå på række

så kommer vi til at smuldre bort som som partier og det er det her land ikke

er kommet nogle temaer på bordet som

i partierne men som måske ikke ville nå helt frem

men så længe vi ikke har en ensartet holdning til det så vil mit parti

komme herned i salen med et forslag og der kommer det så ind udefra og provokerer en debat frem

det har levet op til alle vores forventninger og det har det fordi borgerne har løftet helt afgørende spørgsmål

et partistempel i panden

fra uddannelsesloft over omskæring af drengebørn til

har de været med til at flytte holdninger og positioner i salen senest så

behovet for en egentlig ny ambitiøs klimalov

alle partier gik efterfølgende ud og sagde at der var brug for en ny klimalov der var selvfølgelig politiske nuancer

men men folk bakkede op om det og sådan har det også været på nogle

uddannelsesloftdiskussionen så vi at den ikke blev stemt igennem hernede i salen men

i hvert fald et parti til at ændre holdning til uddannelsesloftet nogle måneder efter

vores egne partigrupper statsministeren var lidt lidt inde på det

nogle emner nogle spørgsmål som har

alternativets folketingsgruppe blev nødt til ad tre omgange at invitere eksperter ind i gruppen

vi fik en livlig debat internt i gruppen på grund af borgerforslaget om

det endte jo også med at vi blev nødt til at fritstille vores medlemmer fordi vi

skifte holdning undervejs i debatten i gruppen altså jeg

startede et sted og endte et helt andet sted

der var fire af forslagsstillerne i panelet der var tre eksperter

deltagere borgere der havde lyst til at diskutere ordningen

der kom så nogle forskellige forslag og jeg har bare lige lyst til at nævne dem meget kort det

blandt andet borgerdrevne forespørgselsdebatter ikke bare egentlige

have åbne udvalgsmøder når borgerforslagene blev behandlet efter den debat vi har hernede i salen

diskussion vi havde hernede i salen men også fortsatte i udvalgsbehandlingen der var forslag om at unge under atten år også kunne stille borgerforslag

også stemme om forslagene da jeg hørte det forslag kom jeg til at tænke på de klimademonstrationer der har været hernede foran

for par uger siden hvor vi så hvordan

skoleelever og unge i den grad gik

hvert fald var enige om var at vi skulle gøre borgerforslag uafhængige af valgperiode og samling

ikke gik til spilde hvis der blev udskrevet valg og der har vi jo

så alt i alt synes vi at det har været rigtig rigtig godt

vi har haft den her forsøgsperiode

også bliver permanent noget der er vigtigt for alternativet

tiltag man kan gøre for at vitalisere demokratiet

en ny demokratisk bro imellem det der foregår her i salen og det ude i samfundet og vi ser borgerforslag

den her bro herre pelle dragsted har allerede

der kunne være mange måder hvorpå man kunne gå ind og

hvordan kan vi gøre det her hus endnu mere aktivt og involverende og demokratisk uden at sætte spørgsmålstegn ved det repræsentative demokrati så jeg jeg og alternativet går af gode grunde meget meget

selv for erfarne politikere kan det være svært at følge med sådan havde

flere flere af os det vist også i slutningen af sidste uge hvor formanden var så venlig

ville permanentgøre forsøgsordningen med borgerforslag jeg kunne godt huske at vi havde drøftet det i udvalget vedrørende forretningsordenen

vi har gennemgået den statistik der var

falde nogle guldkorn af i dag som så kunne komme med i det videre arbejde jeg havde selv den forståelse at vi også skulle afvente lidt af dagens debat så jeg anbefaler derfor også

input med i det videre arbejde i socialdemokratiet stemte vi ikke for forsøgsordningen da vi finder at borgerne har andre måske bedre

for at engagere sig i den demokratiske debat i samfundet der har aldrig været så mange partier

men der har så faktisk heller aldrig været så få betalende medlemmer i partiforeningerne som nu og det dilemma synes jeg egentlig er lidt vigtigt at tale op når vi skal tale om engagement i den demokratiske udvikling og i den demokratiske debat for hvem er det der engagerer sig er det nogle som har en smal dagsorden

nogle der ligesom partierne typisk har en bred dagsorden og tager ansvaret for hele samfundets udvikling og ikke alene for sin egen mærkesag jeg har jo en alder hvor jeg godt kunne tillade mig

sige at hvis alle os over halvfjerds år gik sammen om nogle ting normeringer eller antal bade eller hvad

for velfærdsdanmark hvis vi målrettet går efter noget som alene gavner

det er fint at vi fik statistikken og den statistik kan jo bruges på rigtig mange måder

det er mange forslag der er kommet tre hundrede og elleve

som har opfyldt alle betingelserne og der har vi så drøftet nogle af dem det er jo ikke specielt mange men det

har kørt så vi kan jo næste års statistik ser ligesådan ud jeg er enig med forespørgslens

og enogtyve ifølge den statistik vi fik i

medlemmer men vi kan jo ikke se hvor mange gange de hver især

inde at kigge på folketingets almindelige hjemmeside

måske er ti gang inde at kigge på en hjemmeside hvis der er en sag der kører og så tæller jeg måske med ti gange men jo stadig væk kun en borger hvorimod hvis det er lidt det kedelige folketing

er det måske kun en gang man er inde at kigge så jeg tror vi skal passe lidt på

fejltolker statistikken men der har været interesse og stor ros for det

ordførere der har haft de konkrete ordførertaler i salen har jo også rost de temaer der har været taget op og også rost debatten som har

oplysning til befolkningen og også med i

videre forløb men selvfølgelig koster

at administrere siden men men også at tjekke op

at gentage den appel om at vi fortsætter drøftelserne inden der ligger et endeligt lovforslag

sådan at det nye folketing der bliver sammensat inden for få måneder vil jeg tro også kan kigge på det og ligesom også gøre det

at det er den anden april og dermed den store digter hc andersens fødselsdag sige at

af de mange eventyr vi skal sammenligne borgerforslagene med i fremtiden er det den grimme ælling der bliver til en svane eller den ene fjer der bliver til fem høns

og selvfølgelig indgår alt også det vi drøfter nu

lovforslag som skal bringe det her videre men det var en principbeslutning i forhold til at gøre det permanent af hensyn til administrationen

høre der er lidt usikkerhed om det så det er mere for at klarlægge

det her og jeg har jo også debatteret med gode socialdemokrater og igen og igen har jeg hørt argumentet at det

vi har rigelig adgang til politikerne et cetera et cetera

til det repræsentative demokrati det kan være med til at

bidrage på nogle måder som det andet ikke kan men det betyder jo ikke at vi er uenige i det repræsentative demokratis styrker

høre hører jeg det som et lillebitte forsigtigt ja fra

det endelige emner der har været taget op

der i sin tid sagde at det nok var de etiske temaer som ville komme ind som nogle af de første og det har hun så haft haft ret i når jeg ikke er hundrede procent overbevist når mit parti ikke

det fordi vi faktisk virkelig holder rigtig meget af det repræsentative demokrati der tager det brede ansvar for hele samfundet og ikke kun for for konkrete sager eller for nichesager og det er den model der i hvert fald skal beskyttes

folk bedre engageret i vores partier for hvis partierne bliver mindre og mindre har man udhulet det demokratiske partisystem i danmark og det er til skade for hele befolkningen vi kan ikke nøjes med borgerforslag uanset hvor hvor gode de er så vi skal have talt

i et lovforslag der nu gør at vi har

glade for at man i hvert fald har truffet en principafgørelse i forretningsudvalget

det er vigtigt at vi hører borgerne og at vi tager den diskussion her i folketingssalen fordi

der bliver meget mere mediedækning på det her det tror jeg også at dem som har stillet de her borgerforslag har været rigtig godt tilfredse med selv om det måske ikke har været udmøntet i at de så er blevet vedtaget her i folketinget det er godt at borgerne har muligheden for

kontroversielle diskussioner på dagsordenen nogle lidt etiske diskussioner som vi måske ikke selv som statsministeren også sagde bringer til torvs fordi vi internt i partierne måske kan

forskellige holdninger til hvad vi mener om det derfor synes jeg at det er godt at vi så bliver

skubbet lidt til at tage de diskussioner her og

når man har nogle etiske retningslinjer eller eller måder der gør

er en opfordring til at byrødderne presser lidt på for

i politik får vi altså også en mere levende debat også især for at holde

tilhørsforhold til et politisk parti men ser sig selv tage del i en debat der omhandler nogle forskellige emner som der også var tale om før om de unge mennesker som stod og demonstrerede herude på slotspladsen

og så synes jeg da at det er ret vigtigt at holde fast i de unge mennesker selv om de kun måske har nogle enkeltsager de brænder for og ikke ligesom sige at

skal man købe hele pakken som et parti er derfor tror jeg på at vi fastholder de unge mennesker til at

deltage i demokratiet og have de her debatter hvis man kan få lov til som den her

få en stemme igennem så i dansk

er vi glade for at vi har den her dialog i dag

gerne ind i flere debatter om

at vi har et levende og et aktivt demokrati i det her skønne land og det fordrer jo alt andet lige at der er masser af mennesker som som engagerer sig i det på alle mulige forskellige platforme nu var statsministeren inde på i sin

hvilke initiativer der er taget med for eksempel

folkehøringerne og jo også den helt grundlæggende samtale om hvordan vi i vores respektive partier arbejder med

og jeg tror heller ikke at det er at lyve at sige at vi nok alle partier uanset farve

at det var lidt af en mundfuld fordi man måske ikke hundrede procent elskede hele partiprogrammet det kunne godt være at der lige var nogle elementer

er tilhænger af måske halvfems procent

eller fem og halvfems procent af pakken og så

er da i hvert fald der man er med til at lave den konkrete politikudvikling og så lyder forespørgslen jo her hvordan mener statsministeren at borgerforslag allerede har påvirket eller har potentiale til at påvirke borgernes demokratiske engagement gør borgerforslagene det alene ved at være borgerforslag ja det må man sige det mener jeg

de påvirker i den grad ved at man kan gå ind og se på hvor mange mennesker der rent faktisk har støttet nogle givne dagsordener er det så ensbetydende med at vi skal gøre borgerforslag

vi har heller ikke set det konkrete forslag endnu men jeg har vanskeligt ved at forestille mig at vi her

anden runde vil stemme for

og det er ud fra den diskussion om at for os i venstre er det enormt vigtigt at sige

halvtredstusind underskrifter at få en debat i folketingssalen det kræver i høj grad at man netop er i kontakt med sin folkevalgte repræsentant uanset hvilken partifarve den pågældende har

om givne vigtige emner derfor er det enormt vigtigt at få sagt at det

og det er jo netop beslutningsforslag som vi

konkret lovgivning som bliver implementeret i samfundet og rykker det i den retning

hvordan vores opfattelse er af demokratiet altså at det også

langt bedre end sit rygte og at vi politikere

det er da problematisk at vi kan se andre undersøgelser der siger at tilliden til

tilliden til politikere er noget man nogle gange gerne vil debattere som noget der

sige det mildt er pivringe der er et andet initiativ jeg egentlig også godt kunne

mig at gøre lidt reklame for her og det er dansk ungdoms fællesråds demokratikommission hele det arbejde er jo netop også de politiske partiers rolle men

sikrer en udvikling af vores

for mig at se i høj grad også er

positivt og så en sidste ting lige om lidt mødes rigtig mange engagerede demokratisksindede mennesker på solskinsøen bornholm til det årligt tilbagevendende folkemøde som i den grad også

demokratisk sejr

påvirket det politiske engagement og også en tilkendegivelse af hvordan jeg forestiller mig

jo mest med erhvervspolitik normalt i mange debatter med venstre er at det parti som jo egentlig bærer rødderne til hele vores andelsbevægelse er så lidt opmærksom på den del af vores

erhvervsliv det man kunne kalde vores erhvervsdemokratiske virksomheder brugsforeninger andelsforeninger kooperativer

fra en tænketank der hedder demokratisk erhverv som kortlægger hele den demokratiske erhvervssektor og også peger på nogle veje man kunne gå for at understøtte den erhvervssektor så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ordførerens holdning til hvordan vi kan fremme og om man fra venstres side ønsker at fremme mere inddragende og demokratiske ejerformer

nogle anbefalinger men generelt må jeg sige at den måde man arbejder med repræsentantskaber

arbejder med at man har

forskellige repræsentanter man gerne vil have til at komme med gode forslag til hvordan virksomheden

mange initiativer i forhold til til deleøkonomi

vi er ikke låst fast

så mon ikke vi får lov til at få den debat hernede i salen men jeg har lige et spørgsmål

jeg hører mere et klart nej fra venstre

der var mange der var bange for at det ville være nogle fuldstændig hat og briller forslag vi skulle diskutere hernede i salen men det vi rent

se er nogle vigtige samfundsmæssige tematikker

halvtredstusind menneskers opbakning det er nogle vigtige debatter vi har haft så hvorfor lige nøjagtig sige dét er vi ikke enige i altså

jeg har fuld respekt for alt det vi snakker

demokrati men hvorfor sige nej det vil vi ikke

hvad er der i det som venstre synes

fordi jeg netop klart tilkendegav at jeg umiddelbart og nu har vi jo ikke se det konkrete forslag

vil gerne prøve at eksemplificere det med nogle af de borgerforslag der så har været behandlet i salen

at det var blevet en del af en folketingsdebat uanset hvad

det krævede ikke et borgerforslag og halvtredstusind underskrifter

klimalov og en klimadiskussion i folketingssalen et andet eksempel

uddanne sig flere gange altså tage dobbeltuddannelser det var præcis blevet behandlet i

ad helt almindelig vej kan man sige i

vi havde haft den politiske debat resultatet af det borgerforslag blev en kopi af den politiske debat der havde været så derfor

den ros ud der skal deles ud til alternativet for at

til deltagelse i den efterhånden gamle politiske institution som som folketinget

siger noget godt om vores demokrati nemlig at et lille nyt parti kan komme ind og ret hurtigt

nogle fingeraftryk på

fungere altså holde fast i det der

og måske også et godt eksempel på hvorfor det er vigtigt at vi i danmark har en lav spærregrænse

ideer som opstår og nye strømninger faktisk kan få en repræsentation

ser ud til at andre partier som jeg så i det her tilfælde måske er lidt mindre enig med ser ud til at få næste gang

at det her kun er en af de mange måder som borgere kan øve indflydelse på

ikke alle sammen er i dialog med mennesker

i mange tilfælde som det også har været fremført havde man nok godt

få fremsat et lovforslag eller et beslutningsforslag

under den eksisterende lovgivning simpelt

om at det var en god idé

tiden under påvirkning og heldigvis for det

det er sådan set for at forsøge efter bedste evne at repræsentere

som gør dem særlig interessante og det er at der er en formel ret til at få

har en formel ret til at få det behandlet der er jo forskel på formel indflydelse og så mindre formelle kanaler

mange veje og at man kan holde høringer og andre ting

at man også nogle gange kan holde høringer og det er ikke en anklage mod nogen bestemte eller have råd som mere har

at give et indtryk af at man inddrager mennesker end at de måske reelt i sidste

inddraget der kan være processer op til en vedtagelse

andet hvor man har en masse borgermøder eller hvad det er og så beslutter man det samme alligevel i sidste ende

pynt og her er der i hvert fald en mulighed hvor folk rent faktisk formelt har en

for vi i vores demokrati

råd til at købe lobbyister og som har gode netværk selvfølgelig også har en større evne til at påvirke politiske partier end nogle af de mindre pengestærke grupper eller måske mere udsatte grupper har

kan godt lide ved borgerforslagene at der er vi lige specielt med den digitale mulighed der er at alle folk kan fremsætte det her hvis man får opbakning fra halvtredstusind så skal det behandles herinde i folketinget

vi har behandlet viser betydningen af det her for der er jo forslag som næppe var blevet behandlet her i folketinget hvis ikke det havde været for

en aldersgrænse for for omskæring af drengebørn

som jeg tror deler vandene i alle vores partier og som derfor nok aldrig nogen sinde var blevet behandlet i det her folketing i

havde været et borgerforslag det faldt ikke ud som som jeg ønskede

det blev behandlet og vi blev tvunget til at

lang proces som den herre uffe elbæk beskrev i vores parti med forskellige interessenter inde eller forskellige mennesker der

måske var blevet behandlet alligevel eller

det kan da godt være at alternativet og enhedslisten havde fremsat et forslag om

skabt det samme engagement og fået den samme opmærksomhed det tror jeg ikke og derfor synes jeg at vi skal fejre

skal holde fast i den og så må jeg gemme alle mine guldkorn om hvordan vi

kan have et politisk demokrati uden at have økonomisk demokrati hvordan hvordan styrker vi demokratiet ude på virksomhederne hvordan styrker vi demokratiet i institutionerne hvad er det for nogle modeller herre pelle dragsted nævnte også tidligere eliteforskernes

helt andet levende demokrati i danmark

ville få ryddet op i nogle af de problemer vi har i vores folkestyre og her nævner

og partistøtte og så skal

måske ikke lige i den form som det er fremsat men diskutere mulighederne for en egentlig mere direkte inddragelse

erhvervsdemokratiske område

der går på tværs af partier for vi har et land som har en lang tradition for

fra de store andelsvirksomheder

medarbejderkooperativer men også coop og andre at lave en fælles tænketank

og det er måske ikke så underligt i en tid hvor vi ser en ekstrem koncentration af ejerskab i de store tech virksomheder og andet der er en nyfunden interesse

i danmark det er i hele verden for hvordan man kan brede ejerskabet og dermed

høringer siger jeg med gåseøjne altså høringer hvor man alligevel ikke lytter til hvad der bliver sagt

det er ikke den slags høringer jeg deltager i jeg kan sagtens lytte også til en masse mennesker jeg kan være uenig

at blive hørt er jo ikke nødvendigvis det samme som at få ret

det billede af at høringer skulle være en skinmanøvre det det håber jeg ikke

noget på dagsordenen som i det her tilfælde eller for den

som så tager nogle beslutninger eller er bedre med nogle

en relevant diskussion vores primære modvilje mod regeringens

handler heller ikke om det her det handler om

at det der er brug for lige nu i sundhedsvæsenet er en stor ny strukturreform men

i skoen at de her mennesker ikke får indflydelse at der er forskel på at man har nogle borgerråd som har noget indsigelsesret og skal lyttes til og så at vi faktisk har

skal lyttes til og der hvor man har en formel indflydelse men måske i en lidt mere struktureret form

med hvad er demokrati er det når vi stemmer eller

når vi vi sætter os ned og snakker sammen jeg tror at begge ting er vigtige udover at

jo en ret principiel diskussion

sådan set fordi jeg er færdedes i den verden igennem ret mange år og

det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt

muligheder for at få indflydelse ved at komme til vælgermøde i partiforeningen og møde den minister der var valgt og som kunne tage

og derfor tænkte man jo ikke over om der var behov for andre ting

partisystem er medvirkende til at der opstår andre behov der

så alligevel er en hel del godt at sige om

faktisk betydet

er måske en indgroet evne til i det her hus at

når forslag kommer fra bestemte partier hører man mindre efter end hvis det kommer fra nogle man er mere enig med

det er et borgerforslag er det mere neutralt og systemet her

vi har fået lidt bedre debatter vi har lyttet lidt mere til hinanden og det er måske noget

brug for at lære som politikere altså at lytte lidt mere til hinanden

jo har stået på denne talerstol og talt direkte op til tilhørere og rost dem over alle grænser for at de kom med de her forslag

debatten og politikernes evne til at lytte

den her mulighed for demokratisk udvikling

arbejde for at vi får flere af dem der nu bliver engageret til så også

som eksempel det var bare lige til en præcisering

med at vi er et af de mest åbne parlamenter så har jeg haft fornøjelsen af at følge med via

sagt mange gode ting i den hen debat i dag som er værd

at indføre den her nye mulighed for borgerforslag kom bakkede vi det op i det konservative folkeparti

også har stået vagt om det repræsentative demokrati og så videre hvordan kunne vi egentlig bakke op om sådan en ordning

at de eksempler der har været på anvendelsen af borgerforslagsmuligheden

mener vi fortsat i det konservative folkeparti at borgerforslagene er

en del af den værktøjskasse der er i vores

demokrati vi er halvvejs igennem forsøgsperioden og der har været inde fem forslag som er blevet behandlet her i

op til ånden i borgerforslagene så er der et par stykker jeg gerne vil

om uddannelsesloftet at er værdifuldt og

her i folketingssalen men der var også andre partier der havde rejst lige præcis den debat her i folketingssalen så man kan sige

både herre uffe elbæk og herre pelle dragsted har fortalt om hvordan det gav anledning til nogle interne partiprocesser hvor man var nødt til at drøfte

i mit eget parti vi så meget forskelligt på

eksperter eller interessenter inde

ville ikke finde vej til folketingssalen her netop fordi man er så splittet i partierne

her med det etiske altså når det er etiske

jeg virkelig at borgerforslaget viste sin værdi

i en virkelighed hvor medierne

have klare svar går det konservative folkeparti ind for det ja eller nej punktum

jeg klædte vores folkestyre rigtig godt så

have nået

folketingssalen uden et borgerforslag

det på et tidspunkt

men det kom med en anden styrke fordi det kom som et borgerforslag det kom uden en partilabel i nakken hvor der stod enhedslisten eller alternativet

afvise ting på baggrund af hvem der nu engang

navnskilt i nakken på

det forslag der kom omkring en klimalov

i dag at der er en pointe i at det

ved også godt at sådan er virkeligheden ikke vi får masser af henvendelser hver evig eneste dag fra folk der har noget på hjerte som vi tager os tid til og som vi lytter til vi kommer rundt

så naturligvis må det aldrig virke

det er den eneste måde man kan blive hørt på men det er endnu en måde man kan blive hørt på så vil jeg bare afslutningsvis sige at hvor var det skønt at høre statsministeren tale vores demokrati

vi er det land i eu hvor man er mest tilfreds med demokratiet og man er mere tilfreds end man var for tyve år siden

tid siden jeg selv var med til at åbne den

håber at mine budskaber står klart endnu og at jeg ikke skal bruge for meget tid på at repetere dem

ordfører så så er vi det land i eu hvor flest er tilfredse med demokratiet nemlig ni ud af ti og det er et stærkt

jeg kan jo sagtens høre at selv om der i to partier fortsat sættes spørgsmålstegn ved lige det perfekte i den her model så nyder det bred opbakning og selv der hvor der gøres principielle indvendinger er der en erkendelse af at det har været med til at generere noget politisk diskussion så

lytter

jo ikke nogen særlig konfliktfyldt diskussion og godt for det at der synes at være en konsensus om at succeskriteriet bag det her

lidt min egen bekymring til en start

for et signal vi sender hvis vi får skabt et indtryk af

mange har fremhævet at for eksempel borgerforslaget klimalov har været med til at

mere strøm på det borgerforslaget om

forbud mod omskæring af drengebørn har været med til at fremme en etisk debat i partierne som jo rimeligvis var der

der der er en værdi og det synes jeg er positivt det kan ikke stå alene det har alle også sagt

er glad for de eksempler der i øvrigt er aktuelt ungeklimarådet og folkehøringer om eu

forskelligt på men

at vi er et åbent parlament

mig til nogen andre end folketinget men vi er et åbent parlament

og måske har de her borgerforslag i virkeligheden også

så er der pludselig nogle mennesker derude som har været med til at sætte dagsordenen

og jeg synes det er vigtigt at sige at os der er båret af det her engagement hver med vores holdningsmæssige afsæt og hver med vores livssyn men alligevel med den

det holistiske tilgang der ligger i at være en politisk bevægelse frem for at være

jo har et ansvar for at fastholde bredden i den politiske

de her høringer er et godt

kunne jeg ikke bare lige for at understrege den pointe til sidst og måske også til almindelig opmuntring fremhæve et resultat af folkehøringen om eu hvor deltagerne efter den her to dageshøring i odense

der svarede syv ud af ti at deres holdning

træffes en beslutning men men det er ret positivt at syv ud af ti giver udtryk for at de har fået sat nogle nuancer på det grundsynspunkt de kom med uanset hvad det så var for et grundsynspunkt de kom med

og den demokratiske samtale nytter og det synes jeg er en god og positiv tone

de forskellige indlæg fra mine kollegaer

så det har på alle måder været en god debat derfor vil jeg egentlig foreslå

demokratiets tilstand i danmark

herre pelle dragsted der pludselig åbner debatten op

og diskuterer demokrati på en anden måde og inddrager andre eksempler jeg synes at hver gang vi har gjort det

vores formand er gået jeg håber hun så følger med

meget godt at vi sidder i den her lille cirkel jeg ved ikke hvordan i har haft det med det det er en ny ordning

helt fysisk et eksempel på hvordan

det er ét eksempel høringer af embedsmænd er

et andet eksempel der foregår hele tiden noget i det her hus

og det kan man ved gud undskyld

det er konflikthåndtering det er

en mere sikker fremtid med særligt fokus på unge klima og udfordringer med cybersikkerhed og det er en

effektiv multilateralisme det er sådan at vi i dag desværre ser mange trusler og udfordringer imod internationalt samarbejde og multilateralisme og de trusler gør det ekstra påkrævet at vi har stærke internationale organer hvor medlemslandene gennem dialog forhandling og aftaler og med en stærk fælles stemme kan håndtere globale udfordringer og opnå konsensus i forhold til

konfliktforebyggelse udvikling og genopbygning

menneskerettigheder organisationen har sit udgangspunkt i den store forandring der skete efter murens fald og opløsningen af magtbalancen mellem supermagterne alle håbede jo

dette ville medvirke til fred og sikkerhed

sig hurtigt et behov for at skabe organisationer der kunne indgå i de mere nuancerede debatter

spiller her en rolle som både overvåger og som debatforum og erkendelsen er jo at jo flere menneskelige relationer jo større er mulighederne for at få nuancerne med i bestræbelserne på at opbygge

øget politisk opmærksomhed i kraft af sin rolle i håndteringen af konflikten i ukraine og

således også været tydeligt gennem dette års sessioner

for dialog og tillidsopbygning med rusland de aktuelle spændinger og kritik især i forhold til rusland understreger netop

samt illustrerer tydeligt vanskelighederne i samarbejdet i forhold til konsensusbeslutninger de danske hovedprioriteter

er fortsat ukrainekonflikten og indsatsen for at genoprette respekten for vores fælles principper og regler at vi arbejder for at styrke menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder

våbenkontrolaftaler inden for

politisk militære samarbejde man kan så spørge i dag

en ubetinget succes der må svaret være at nej det kan man desværre ikke bare sådan sige det mest afskrækkende eksempel på manglende respekt for hinanden er jo netop ukrainesituationen hvor det store rusland har taget sig selv til rette og skabt en hårdknude af mangel på forståelse mellem landene i regionen

gør et stort nyttigt og relevant stykke arbejde i bestræbelserne på at løse hårdknuden men det er ikke nogen enkel og ligetil opgave skal vi så give op

som mennesker er vi nødt til at tro på virkningen af dialog og debat uanset tendensen til blot at stå på egne synspunkter ser vi på den menneskelige dimension arbejder danmark for at værne om og styrke

her hæfter jeg mig ved at to relativt nye ministerrådsbeslutninger fra december to tusind og atten netop giver grund til forsigtig optimisme for to tusind og nitten idet det er lykkedes at opnå enighed omhandlende journalisters sikkerhed og bekæmpelse af vold mod kvinder fra socialdemokratiets side bakker vi op

danmarks aktive rolle på dette område og det er vigtigt at danske kerneprioriteter torturbekæmpelse demokratifremme

at være et væsentligt element

og det er både væsentligt og rigtigt set at sætte dette på dagsordenen mellem landene valgobservationerne er også væsentlige både for parlamentarikere for ministerier og organisationernes egne folk det giver mulighed for at lægge pres på for at overholde de grundlæggende principper for demokrati som ikke alle steder har så stærke rødder som

mig afslutningsvis sige at skal indsatsen omkring

alene vurderes på opnåede sejre bliver vurderingen måske nok noget nedslående men sandheden er vel også at indsatsen

med det sigte at fremme forståelse gennem dialog og det er stadig væk en

for redegørelsen her om samarbejdet i osce

samarbejdet i europarådet og østersørådet og

flere forskellige runder på så i første omgang er det kun osce

handler om for mit vedkommende her indledningsvis vil jeg sige at vi i dansk folkeparti er glade for osce

de andre samarbejder vi er i og de roller som de har til forskel fra eksempelvis eu samarbejdet er de her fora jo et samarbejde mellem frie og uafhængige stater som mødes og arbejder sammen og har en dialog med hinanden der er ikke mulighed for at pålægge hinanden noget som helst men man kan have en fredelig dialog med hinanden og man fastholder at der er tale om suveræne og selvstændige stater på den måde er de et godt alternativ eller supplement til den europæiske union på samme måde som nordisk råd også er det som jo blev diskuteret her i salen i sidste uge i dansk folkeparti hilser vi velkommen at

har den funktion som man har i den konflikt som er som er i det østlige ukraine hvor osce jo er facilitator på den dialog som er mellem ukraine på den ene side og rusland på den anden side det er jo en dialog som

heldigvis har ført til at minskaftalen blev indgået for et par år siden

herefter haft tilsyn med at minskaftalen er blevet overholdt osce gør sig også gældende på andre områder for eksempel ved valgobservationer og der må man jo desværre sige at det er nødvendigt i mange lande det er ikke alle lande der har samme gode positive og demokratiske traditioner som vi har i danmark derfor

nogle steder et anderledes syn på og andre standarder for hvordan et demokratisk valg skal foregå derfor har osce bestemt en berettigelse i at deltage i de her valgobservationsmissioner på samme måde

fører osce jo også tilsyn med at forskellige minoriteters rettigheder bliver overholdt

både at religiøse men også seksuelle minoriteters rettigheder overholdes inden for medlemslandene og når der er tale om medlemslande i osce

så vidt som fra usa og canada over hele europa og til de tidligere sovjetrepublikker og også mongoliet så der er jo altså meget forskellige syn

det hilser dansk folkeparti også velkommen at osce deltager i med de ord skal jeg sige at vi fra dansk folkepartis side selvfølgelig tager

det netop er det eneste forum hvor vi faktisk har alle seksten lande omkring østersøen samlet og repræsenteret og det giver nogle helt enestående muligheder for

at stabilisere hele vores vores område så

det er også noget arbejde vi fra enhedslistens side prioriterer rigtig højt i forhold til valgobservationer og så videre jeg håber at regeringen også fortsat vil prioritere det her højt jeg synes det er

flere ressourcer i det på nuværende tidspunkt og at

set at de de prioriteter der er lagt ned over arbejdet netop også med

det nordiske forsvars og beredskabssamarbejde

får folketinget et meget velkomment overblik over arbejdet i nogle fora som ikke altid rammer avisernes overskrifter men som er meget vigtige

arbejder man jo med en række forskellige ting formandskabet har prioriteret konflikthåndtering klimaspørgsmålet cybersikkerhed og multilateralisme som jo er noget jeg egentlig synes er meget positivt multilateralismen er udfordret der er mange der forlader den

principper der er bag multilateralismen

fortjener nok at nogen står vagt

et af de lande der desværre er på vej væk fra multilateralismen og ikke gør særlig meget ud af den

jo rusland som er involveret i ukrainekonflikten og

bare sige at det er beklageligt at man kan tage den redegørelse den forrige redegørelse og redegørelsen

igen og sige ja det her problem er altså simpelt hen ikke løst der er en meget meget skrøbelig situation med talrige sammenstød på trods af forsøg på at skabe en våbenhvile

menneskerettighederne og menneskerettighedssituationen går jo heller ikke frem den går tilbage

aftagende i mange af osces medlemslande det er selvfølgelig en fordel at de er medlemmer fordi

på betingelserne for at være medlem

lader jo ikke til at have en specielt opdragende effekt og der er også andre lande hvor der er

arresterede borgere og uløste konflikter det er

vigtigt at vi får de her ting frem det er vigtigt selv om der er problemer og udfordringer at det multilaterale samarbejde findes danmark gør en stor indsats her som vi i høj grad kan være tilfredse med og derfor hilser jeg selvfølgelig hele redegørelsen velkommen men også den her del som handler om osce

vores udenrigsordfører rasmus nordqvist er forhindret i at være her i dag så det er min glæde at repræsentere alternativet på talerstolen først og fremmest tak til ministeren for redegørelsen danmarks internationale samarbejde står alternativet og dermed også mig meget nær da verden i stigende grad bliver mindre og mindre

klimaforandringer er globale og skal løses i fællesskab med andre lande regeringens redegørelse

for to tusind og nitten er efter alternativets mening meget fornuftig langt hen ad vejen ser vi de samme muligheder og udfordringer i det internationale samarbejde selv om der selvfølgelig også er uoverensstemmelser det glæder mig at høre at regeringen i det vigtige osce

samarbejde arbejder for at holde eu landene samlet i spørgsmålet om konflikthåndteringen i det østlige ukraine og den illegale annektering af krim alene er danmark kun en lille spiller men i samarbejdet med eu får vi langt større indflydelse hvis vi kan finde fælles fodslag som en lille sidebemærkning ærgrer det mig i øvrigt også at regeringen for kort tid siden i menneskerettighedsrådet valgte at medvirke til endnu mere splittelse i eu ved at undlade at bakke op om vigtige resolutioner om israel udelukkende af den årsag at de befandt sig under et forkert punkt på dagsordenen det virker ærlig talt meget kortsigtet og uforståeligt alt imens danmark som et lille land er afhængig af både fælles positioner i eu og af velfungerende internationale organisationer men nuvel det er jo ikke det vi diskuterer i dag

samarbejdet handler om sikkerhed og samarbejde og det er fornuftigt at anskue sikkerhed både militært politisk økonomisk miljømæssigt miljømæssigt og menneskeligt som osce i høj grad gør det gør og bør danmark selvfølgelig bakke op om da det militære aspekt er en meget lille og kortsigtet del af det samlede billede det langsigtede perspektiv for sikkerhed handler i bund og grund om mennesker og om at sikre dem rettigheder og livsvilkår og det gør vi bedst ved at sikre at de samfund mennesker lever i er demokratiske retsstater i en verden der er bæredygtig og på en klode der har en bæredygtig natur

med til at tage temperaturen på demokratiet i medlemslandene

desværre er der en hel del som kan blive meget bedre i en række lande i den forbindelse er jeg glad for at høre at regeringen holder fokus på

deltagelse af ngoer og på rusland

kontoret for demokratiske institutioner og menneskerettigheder i alternativet er vi selvfølgelig også meget meget bekymrede for sikkerhedssituationen for mange lgbti

medlemslande herunder tyrkiet tadsjikistan og selvfølgelig tjetjenien og rusland i det hele taget at være den man er og at elske den man elsker kan og må aldrig blive en forbrydelse eller en sikkerhedsmæssig risiko og derfor er jeg meget glad for

at regeringen har taget et stort ansvar og lederskab på dette område og det vil jeg selvfølgelig opfordre regeringen til

de prioriteringer som regeringen har lagt i de her råd

også over at man søger fælles eu fodslag i

kunne ønske mig at man også forsøgte at finde fælles eu fodslag på andre områder som for eksempel holdningen til israel palæstina konflikten

elefant i rummet som flere også har været inde på og det er rusland der jo spiller en afgørende rolle for den status der er

de her fire samarbejdsorganisationer

det absolut største område lige nu i europarådet ved vi alle der pågår svære diskussioner om ruslands fortsatte medlemskab af rådet og betalingen

i den grad påvirket af ruslands

position og stillingtagen og ageren i de forgangne år og endelig er der det nordiske forsvars og beredskabssamarbejde som jo også indirekte har meget med rusland at gøre derfor

at håndtere den her elefant i de her fire organisationer og man må nok sige at det er en meget forsigtig position

meget fornuftigt jeg ved ikke hvor bevidst det er

at hvor eu har påtaget sig rollen ved at have en fast hånd over for rusland i form af sanktioner

forhold til ukraine og flere andre ting som

ikke bare til det russiske regime men også til det russiske

radikal side tror vi sådan set det er ret fornuftigt at man har en sådan arbejdsdeling at der både er en fast hånd men også en udstrakt hånd

arbejdsdeling lidt måske skulle man

lade eu være den der har den faste hånd

helt nødvendigt over for rusland og så måske bruge nogle af de

vi diskuterer i dag på at have en mere aktivistisk tilgang om man vil flere udvekslinger af studerende med unge russiske studerende mere engagement i civilsamfundsudviklingen handelsrelationerne simpelt hen fordi der jo også er behov for

skubbe til nogle af de mere progressive kræfter i det russiske samfund som ikke er en del

tværtimod nærer et stort ønske om at forandre tingene nedefra det var en tanke til

bevidsthed om hvad deres rolle er i det ret komplekse samspil vi har med rusland i dag men bortset fra det

om at deltagelse i disse multilaterale organisationer er så vigtig danmarks

helt afhængig af de alliancer vi kan opbygge forskellige steder og der er osce

organisation der bliver diskuteret så meget i offentligheden det er jo mere eu det er

meget meget vigtig rolle i forskellige former for

og derfor synes jeg også det er vigtigt at vi er aktivt med i

og vigtigt med den positive tilgang til osce

i den her redegørelse jeg

vi på den ene side er nødt til at have en fast hånd

bruge forskellige organisationer til

er en form for uklarhed om hvad vi vil i

er nærmest en direkte fjende af danmark på andre tidspunkter

at vi nødt til at erkende at rusland er et stort europæisk land

begge dele er rigtigt vi skal være varsomme i

rusland men vi skal også arbejde sammen med rusland og der synes jeg

få spændingerne ned på et lavere niveau

den tilføjelse at der

i øjeblikket i ukraine

at den siddende præsident på ingen måde er eftertragtelsesværdig

kan vi set et derovre men ukraine er så sandelig også dysfunktionelt

ikke så enkelt endda

at bløde op i forhold til de konflikter der er også der

tilkendegivelser fra os i forhold til den her

det er vigtigt at danmark bakker op om de organisationer og internationale fællesskaber der underbygger samarbejdet og dialogen mellem landene særligt når det kommer til sikkerhedspolitikken

i dansk interesse at vi bakker op om de internationale organisationer som vi er engageret i osce

er et vigtigt redskab til sikkerhed og stabilitet særlig i konflikten mellem ukraine og rusland sikrer osce

at det internationale samfund er til stede i konflikten

midlertidige våbenhviler vi mener at danmark fortsat skal fokusere på arbejdet med våbenhvile hvor russerne er svære at få til at samarbejde hvad angår europarådet

har vi vist hvor stor forskel danmark kan gøre på den internationale scene

med københavnererklæringen har vi gjort det europæiske menneskerettighedssystem mere tidssvarende og effektivt det synes vi er rigtig fint for menneskerettigheder er ikke faldet ned fra himlen det det er noget man også skal kunne debattere

er også vigtigt for vi skal kunne diskutere alt med aftalen kommer de europæiske menneskerettigheder tættere på de over otte hundrede millioner mennesker der er forbundet

systemet det kan vi være stolte af i danmark og det viser at vi kan påvirke tingenes tilstand hvis viljen er til stede også internationalt når det kommer til østersørådet har danmark også en rolle at spille og her handler det også om at gøre rådet mere tidssvarende så det også

modernisering af rådet danmark har en rolle at spille i vores internationale engagementer og derfor er det vigtigt at dansk udenrigspolitik bliver en del af

kan faktisk rykke noget

folketinget har en stor interesse i en opbakning til danmarks indsats i organisationen regeringen anser osce

for at være en uundværlig platform for at fremme dialog og samarbejde omkring europæisk sikkerhed en platform der er en integreret del af en regelbaseret international verdensorden

engageret sig i ukraine både ved forhandlingsbordet og i den trilaterale kontaktgruppe og ude i felten gennem den særlige monitoreringsmission smm smm missionen er den største internationale tilstedeværelse i ukraine og er det internationale samfunds øjne og ører i forhold til konflikten det er en vigtig indsats og den er med til at konflikten ikke eskalerer yderligere

er også en vigtig platform for dialog vedrørende menneskerettigheder når menneskerettighederne kommer under pres som vi

ske inden for de senere år i eksempelvis tyrkiet og rusland så bliver det taget op i

bliver mindet om at de er på afveje osce

parlamentarikere for denne vigtige indsats danmark lægger også vægt på arbejdet inden for våbenkontrolområdet i

bliver implementeret og styrket for det er gennem våbenkontrolaftalerne vi kan fremme den militære gennemsigtighed og reducere spændingerne så vi i den sidste ende undgår konflikterne desværre må vi også konstatere at arbejdet har stået i stampe og i flere tilfælde direkte bakgear på grund af manglende russisk kompromisvilje det konsensusprægede princip i osce

betyder at trufne beslutninger formelt bakkes op af organisationen syv og halvtreds medlemslande hvilket giver beslutningerne en stærk legitimitet men konsensusprincippet betyder også at vejen til at nå beslutninger kan være lang og besværlig men de ord endnu en gang tak for

det jubilæum også er en fin anledning til når nu vi har debatten her i salen at huske på hvad det egentlig er der er baggrunden for

også formålet med europarådets arbejde baggrunden var selvfølgelig anden verdenskrig og det stærke ønske fra mange lande om selvfølgelig at sikre freden og en fremtidig fredelig udvikling i europa men også at sikre at de europæiske lande efterfølgende som reaktion på oplevelserne af fascisme og kommunisme

udviklede de helt fundamentale principper som moderne demokratiske lande også bygger på i dag demokrati respekt for menneskerettigheder og retsstat grundlaget blev jo så i de efterfølgende år bygget op skridt for skridt i et gensidigt samarbejde mellem ministerrådet og den parlamentariske forsamling i europarådet blandt andet i form af en række vigtige konventioner mest kendt er selvfølgelig

nitten tre og halvtreds og efterfølgende blev fulgt op med menneskerettighedsdomstolen i strasbourg men også andre vigtige konventioner kunne nævnes socialpagten fra nitten en og tres og i nyere tid konventionen mod menneskehandel fra to tusind og fem og konventionen om bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet fra to tusind og elleve men desværre må vi

også konstatere at grundlaget for europarådet og de tre vigtige værdier og principper for

demokrati i organisationen er kommet under pres vi oplever i de her år et mere krigerisk og aggressivt rusland vi oplever et tyrkiet der

erdogan har vendt sig mere og mere væk

det samme er tilfældet i

ungarn ser vi jo desværre tendenser til politiske overgreb på demokratiske rettigheder og medier og ytringsfrihed konkret har ruslands helt uacceptable

overgreb på ukraine betydet at den

og tyrkiet er igen blev sat under fuld monitorering i forbindelse med de massive indgreb som landet har foretaget i forhold til menneskerettigheder og mediefrihed

tiltag og sanktioner når man måler udviklingen i de to lande op imod det grundlag de begge to har skrevet under på som medlemslande i europarådet men begge lande forsøger så gennem det jeg vil kalde simpel

europarådet til at droppe kritik af og pres på landene

mest aktuelt med rusland som jo desværre er på en kurs på vej ud af europarådet måske allerede i år det er naturligvis ikke godt og danmark bidrog under sit formandskab sidste år til

det er også vigtigt at de mange millioner russiske borgere ikke mister retten til at få prøvet deres mange og berettigede sager ved menneskerettighedsdomstolen men på den anden side kan vi ikke acceptere at rusland forgriber sig krigerisk og helt uacceptabelt på andre medlemsstaters landområder det må have en konsekvens

det nødvendigt at vi samlet står fast

at europarådet ikke kan pengeafpresses danmark må derfor også fastholde en klar og kritisk linje over for kursen i såvel rusland som tyrkiet

som også bliver fulgt op af de efterfølgende formandskaber nu

også godt at danmark italesatte indsatsen for mere ligestilling og blandt andet regnbuefamiliers forhold i europa nu står vi så over for at europarådet skal

det være meget vigtigt at danmark støtter en generalsekretær der har format og erfaring til at håndtere de udfordringer som europarådet står over for og

og fremmest at danmark kommer til at spille en stærk og progressiv og proaktiv rolle i at sikre det vigtige værn om demokrati menneskerettigheder og lov og ret som europarådet udgør at det ikke bliver undermineret i de

på arbejdet i europarådet og europarådets

europæiske lande hvor man kan mødes

frie og selvstændige stater og diskutere forskellige sager jeg har desværre ikke selv haft

arbejdet i europarådet men jeg har ladet mig fortælle

rusland og ruslands optræden i forhold til både krim og ukraine i det hele taget

udelukke at rusland må være på vej til at forlade europarådet i og med at

økonomiske bidrag hvilket så påvirker europarådets økonomi ganske betragteligt

jo lagt op til store besparelser på

har været nødvendigt at have øget opmærksomhed på forholdene i tyrkiet

på menneskerettigheder og borgerrettigheder i det hele taget som strider noget imod hvad standarden normalt er

men med med de ord skal jeg kvittere for redegørelsen

et meget meget stort budgetmæssigt problem og det er jo alt sammen kommet

vi har et rusland som er hundrede procent ligeglad med hvad der minder om regler vi har et rusland som er hundrede procent ligeglad med de sanktioner som

faktisk har besluttet nemlig at man selvfølgelig ikke kan tillade sig fra et

et andet medlemsland nemlig ukraine

at de for halvfjerds år siden hjalp os

måske klappe dem lidt på skulderen

derfor skal vi stå mere vagt om de værdier end nogen sinde

på det økonomiske område som det gør nu så burde man jo have

det alvorligt fra europarådets

måske at gøre europarådet til det europarådet egentlig er

foregår i europarådet alle os

får europa parlamentets debatter til at ligne

mener jeg at man skal tilbage til basis basis og det har man også i den liberale gruppe kæmpet meget meget hårdt for

jeg håber jo stadig væk på at den liberale gruppes

klare holdninger også bliver det som socialistgruppen og nogle af de andre grupper måske også kan følge op på nu foregår der jo også andet med rusland

de andre ordførere glad for at det ser ud til at der også er plads til andre partier end

med lokalvalget i tyrkiet også selv om man oplever nogle

at slå ned på de frie medier og ikke give plads til

så jeg synes det ser spændende ud men lige meget hvad

et af de lande vi skal holde under skarp observation for det det er jo stadig væk sådan at tyrkiet

har fængslede parlamentsmedlemmer og det er selvfølgelig noget som burde være det værste

så har vi selvfølgelig også et

under skærpet observation og det

anbefalinger og rekommandationer og krav fra europarådets

efterhånden at vi snart er så det er en spændende tid det er også en vigtig tid for europarådet

funktionelt europaråd så er det altså nu vi skal træffe de rigtige beslutninger jeg vil slutte af

vil spørge venstres ordfører om

om det her med om der kan findes en løsning

russerne kan komme tilbage jeg er jo helt enig i at det skal have en konsekvens

venstres ordfører også bakker op om at det bliver fastslået at hvis nu russerne kommer tilbage

til de almindelige resolutioner og i det almindelige politisk arbejde

fortsat have stemmeret i forhold til at udvælge dommere til menneskerettighedsdomstolen til at vælge menneskerettighedskommissæren og til at vælge generalsekretæren for

fungerende gruppeformand for den liberale gruppe og når man mødes med de kære russiske repræsentanter

ret højtstående folk så sidder de og siger tak

er jeg stadig væk meget meget skeptisk over for om det såkaldte kompromis

også bliver til virkelighed men hvis det gør og jeg får at vide at jeg skal være optimist så det prøver jeg

er jeg selvfølgelig tilhænger af det fordi vi på den ene side stadig væk kan have skal vi sige sanktionerne der presser rusland

på den anden side selvfølgelig er skal vi sige nogle fundamentale rettigheder som et medlemsland

borgerne der jo så ikke længere kan få adgang til menneskerettighedsdomstolen

slået fast for nu var ordføreren jo meget hård i sin retorik i forhold til rusland at

har også selv deltaget i de møder hvor der altså gives den russiske delegation nogle muligheder nogle nogle retmæssige muligheder også selv om de ikke får stemmeret til de almindelige politiske spørgsmål

der ligesom er sket en ændring i deres forhold til annekteringen

anbefalinger og resolutioner bare en lille smule mere alvorligt end

regeringens redegørelse her

til daglig i arbejdet

hen ikke der bliver lagt nok vægt på vores arbejde der

er nødt til at have en diskussion af om ikke danmark skal være med til at spille ind i diskussionen om

til europarådets arbejde for lige nu

vi i en situation hvor det at rusland har trukket hvad skal man sige deres

økonomi ud af ligningen

hen er ved at gå fuldstændig rabundus altså det er afgørende vigtigt at vi sørger for at få prioriteret nogle af de økonomiske ressourcer

arbejder og er beskæftiget inden for europarådets arbejde

med at vi kan opfylde vores kvote af embedsmænd der skal deltage når man ser på hvordan vi i det hele taget

det arbejde kunne gøres langt mere

dedikeret må jeg sige og jeg mener der er behov for det

ministeren vil sige en lille smule mere om hvordan man faktisk aktivt kunne opprioritere det her arbejde med europarådet

og jeg kunne også godt tænke mig at høre lidt mere konkret hvordan danmark har arbejdet både i forhold

at arbejdet her i europarådet faktisk kunne få en meget mere central

vi på den måde virkelig kunne være med til at løfte arbejdet

også at europarådet kunne prøve at se indad og se lidt på hvad

kan selvfølgelig altid tænke over hvordan tingene skal skal fungere på en smartere måde men som udgangspunkt ser

jeg det faktisk også som en fordel at europarådet beskæftiger sig med en lidt bredere vifte af ting vi så

fra europarådets side blev lavet en rapport som

udfærdiget en rapport der belyste konsekvenserne for almindelige menneskers forhold altså fattigdom og så videre i europa af den her nedskæringspolitik

et rigtig vigtigt bidrag til diskussionen om

der bliver lavet meget vigtigt arbejde som jeg ville være meget bekymret for bare at skære ud jeg synes det vil være bedre at vi prioriterer nogle flere knaster til det det må jeg sige

og der må man jo håbe at den person man ender med at finde frem til

nogle udfordringer der er jo desværre som flere ordførere også har været inde på adskillige medlemslande som nærmest viser vejen når det gælder om at begrænse menneskerettigheder så var det jo et meget positivt resultat af det danske formandskab at vi fik københavnerklæringen

kraftigt udfordret når det gælder den europæiske

og menneskerettighedsdomstolen i forhold til legitimiteten det kan vi jo ikke have det

meget meget vigtigt at den europæiske menneskerettighedskonvention opleves

og der er københavnerklæringen og det arbejde der ligger bag vigtigt i forhold til at vise en vej frem jeg tror såmænd nok at man skal klare vanskelighederne og at legitimiteten kan reddes men det er klart at det er et opmærksomhedspunkt

som det gjaldt om for det danske formandskab er jo med den danske jurist anders henriksens ord spørgsmålet om at fremtidssikre menneskerettighedskonventioner det bliver jo en utrolig vigtig opgave for det nuværende formandskab og den nye generalsekretær at se på det

ser jeg vældig meget frem til at behandle næste års redegørelse

principper om fremme af demokrati menneskerettigheder og retsstaten rådet har en parlamentarisk forsamling som mødes fire gange om året i strasbourg det siger jeg til glæde for dem som sidder

og det har fyldt rigtig meget i den parlamentariske forsamlings arbejde vi har flere gange som allerede nævnt af de andre ordførere og også i redegørelsen behandlet tyrkiet som er sat under fuld monitorering på grund af alvorlige menneskerettighedskrænkelser og overgreb på det kurdiske mindretal

og ruslands vanskelige forhold til europarådet har præget debatterne og vil fortsat præge arbejdet i organisationen det er der desværre ikke umiddelbart en løsning på

også internt i europarådet været korruption for vores vedkommende har det danske formandskab i europarådet naturligvis fyldt meget ikke mindst lanceringen af københavnerklæringen det er temmelig misvisende om end ikke overraskende at redegørelsen nævner københavnerklæringen som et vigtigt resultat for det danske formandskab sandheden er vel nærmere at regeringen med sit første udkast til erklæringen som heldigvis blev kraftigt redigeret af de øvrige medlemsstater fuldstændig misforstod sin besøgelsestid i europarådet og forsøgte at bruge et af vores vigtigste internationale samarbejder til at føre dansk indenrigspolitik danmarks internationalt stærkt kritiserede nationale hovedprioritet var nemlig i københavnerklæringen forsøget på at skubbe til balancen mellem den europæiske menneskerettighedsdomstols afgørelser

den europæiske menneskerettighedsdomstol påser at medlemsstaterne overholder deres forpligtelser efter den europæiske

menneskerettighedskonvention domstolen anses for kronjuvelen i europarådets virke til beskyttelse og fremme af menneskerettighederne på internationalt plan er domstolen unik derved at medlemsstaternes borgere kan indgive klage over egne myndigheder til domstolen i en kronik i altinget siger forhenværende ambassadør ved

kunne have spillet en aktiv og dagsordenssættende rolle som formand for europarådet men potentialet udeblev desværre og nu er opgaven siger han at genetablere danmarks renommé danmarks forsøg på at underminere domstolen fik efter sigende den konsekvens at generalsekretæren i sin usminkede tale til ministermødet sprang det afgående danske formandskab

til næste års ministermøde i helsingfors hvor europarådet fylder halvfjerds år den endelige udgave af københavnerklæringen gør heldigvis op med regeringens fejlagtige påstand om at den europæiske menneskerettighedsdomstol har været medvirkende til at forhindre udvisning af alvorligt kriminelle udlændinge hvis denne påstand skulle blive gentaget er det herefter mod bedre vidende regeringens første udkast til københavnerklæringen mødte stor undren blandt kollegaerne i europarådets parlamentariske forsamling

der aldrig sætter spørgsmålstegn ved de menneskerettigheder der er nedfældet i den europæiske

forkæmper for internationalt samarbejde og respekt for netop menneskerettighederne og var som sagt overhovedet ikke den succes som regeringen har forsøgt at gøre københavnerklæringen til i stedet for fik vi heldigvis en sluterklæring fuldstændig renset for alle de danske indenrigspolitiske kæpheste som regeringen lagde fra land med på trods af den danske regering valgte europarådets medlemmer at vedtage en erklæring der grundlæggende bakker op om det gode menneskerettighedssystem

og det er der ikke rokket ved i erklæringen det er vi i alternativet selvfølgelig meget glade for og jeg håber at regeringen også har lært noget af sagen selv om det overhovedet ikke fremgår af ministerens redegørelse den er nu for sige det ligeud nærmest blottet for selvindsigt

folketinget med kommentarer om hvordan arbejdet har fungeret og hvordan

som et aleuropæisk samarbejde

naturligvis et problem når rusland

vil betale men jeg synes det er meget vigtigt at vi holder fast i rusland i

at kunne

en kritik af ruslands overtrædelser af menneskerettighederne i forhold til

civilsamfundet i rusland

har meget meget trange kår for dem er det vigtigt at kunne henvise til kritik fra europarådet så i den sammenhæng spiller det en rolle og tilsvarende

der også sker overtrædelser af menneskerettighederne vi

det bliver bedre for ligesom andre lande er tyrkiet jo ikke

statisk politisk samfund der sker også en udvikling der

der er organer udenfor der kan levere kritik når det er nødvendigt så på den måde er

meget meget vigtigt samarbejde som danmark naturligvis fortsat skal deltage aktivt i

parlamentariske niveau lige en enkelt kommentar til den her såkaldte københavnerklæring om menneskerettighederne

blev trynet i den her sag regeringen havde jo store ambitioner om at nu skulle man gøre op med hele det europæiske menneskerettighedssystem det var det som dansk folkeparti krævede og som dele af regeringen også gjorde og

kunne bruge den her diskussion til at få ændret den danske lovgivning på området heldigvis lykkedes det ikke så

man kom frem til er jo ganske ganske udmærket

vi også tilfredse med så

udmærket beskrivelse af hvordan det fungerer og

hvad skal vi give rusland

ikke er nok med det såkaldte kompromis hvor de kan stemme om personvalg

nogle bemærkninger nordisk råds session i oslo behandlede blandt andet temaet demokrati under pres og det er et meget

læser jeg blandt andet om europarådets store udfordringer som dels har baggrund i konflikten mellem europa og rusland om krim dels i ruslands tyrkiets og aserbajdsjans holdninger til menneskerettigheder og retsstatsprincipper

i vigende gennemslagskraft fordi institutioner i eu

overtaget dele af europarådets funktioner forhåbentlig betyder det ikke at opbakningen til den europæiske menneskerettighedsdomstol er faldende for fns resolution om grundlæggende menneskerettigheder var

civiliserede landvindinger og ingen havde vel forventet at høre nogen i europa tale menneskerettighederne ned igen et andet stort fremskridt for vores civilisation var fns

resolution om folkenes ret til selvbestemmelse eller selvbestemmelsesretten oprindelig

blev den lanceret for hundrede år siden af wilson og lenin og dannede blandt andet grundlag for sønderjyllands tilbagevenden til det danske rige

i spanien er man gået så vidt at man har sat

sammen med ni politikere i januar måned efter mere end et år i fængsel blev kørt ind til højesteret i

i den spanske højesterets kriminalafdeling

fordi de forberedte og gennemførte

som handlede om cataloniens ret til selvbestemmelse

de ønskede at catalonien skulle etableres som et selvstændigt land den spanske stat anså folkeafstemningen for ulovlig og uden gyldighed og sendte på selve valgdagen store styrker af forbundspoliti ind mod valgstederne

og magt at lukke valgstederne og konfiskere de afgivne stemmer

politik for den spanske stat gælder hensynet til

grundlov også legitimerer catalanerne ønsker på

at eu og de europæiske demokratier ville bakke

resolutioner om netop retten til selvbestemmelse det burde selvfølgelig være løst gennem dialog eller ved den grundlovslignende domstol men følelserne er så stærke i denne konfrontation at det koster for meget i

stemmer at gå dialogens vej i maj to tusind og femten mente også folketinget at dialogens vej

men det mener

i stedet for er man sammen med andre europæiske lande slået ind på en døv blind og stum politisk linje

jeg synes det er beskæmmende når man hører at der breder sig et tabu omkring selvbestemmelsesretten i europa

blandt andet de tre baltiske lande som danner baggrund for østersøsamarbejdet i min optik er selvbestemmelsesretten hellig ligesom grundlæggende menneskerettigheder og demokratiske rettigheder

demokratiske værdier under pres blandt andet gennem europarådet så er det netop de nordiske

men som alligevel nægter at

er glædeligt for det er en vigtig multilateral organisation som vi skal værne om i en tid hvor netop

knap et år efter at danmark gav stafetten videre som formand for europarådets ministerkomité er det godt at se at det danske formandskab har sat et aftryk

stolte af to tusind og nitten bliver et afgørende år for europarådet

en række vigtige beslutninger der kan få stor betydning for organisationens fremtid den største politiske udfordring vedrører fortsat rusland det præger arbejdet i europarådet i disse måneder ligesom det gjorde under det danske formandskab de russiske parlamentarikere deltager stadig ikke i den parlamentariske forsamling og rusland tilbageholder fortsat sine betalinger til budgettet trods en aktiv indsats på alle fronter det seneste år er det ikke lykkedes at finde en løsning jeg håber at det hårde arbejde på et tidspunkt bærer frugt men det vil kræve at rusland viser vilje til kompromis det er afgørende at rusland lever op til sine medlemsforpligtelser og betaler sit bidrag til organisationen sker det ikke vil der i to tusind og nitten skulle træffes beslutning om nedskæringer i yderste konsekvens kan rusland

vi har fra dansk side støttet bestræbelserne på at

det de skylder samtidig har vi søgt at undgå en situation hvor over en hundrede og fyrre millioner russere mister den beskyttelse som det europæiske menneskerettighedssystem giver dem et andet centralt punkt som står højt på europarådets dagsorden er helsingørprocessen processen blev igangsat under det danske formandskab sidste år for at se nærmere på organisationens opgaver og mission i en usikker fremtid med knappe ressourcer frem mod ministermødet i helsinki i maj vil vi fra

dansk side arbejde for yderligere reformer så europarådet bliver bedre rustet til at tackle fremtidige udfordringer og opgaver en af hovedprioriteterne

menneskerettighedssystem og udstikker retningen

seneste praksis fra menneskerettighedsdomstolen tyder på at det virker vi har således fra dansk side gennem arbejdet med vores prioriteter fremmet stærke danske og europæiske værdier alt i alt har vi bidraget til at europarådet kan forblive en slagkraftig og effektiv organisation til gavn for de mere end otte hundrede millioner borgere i europa der nyder godt af europarådets beskyttelse det vil vi fortsætte med i to tusind og nitten afslutningsvis vil jeg nævne en sidste central begivenhed i de kommende måneder nemlig valget af en ny generalsekretær for europarådet vi har sendt to velkvalificerede kandidater min belgiske og min

videre til jer i den parlamentariske forsamling for regeringen er det vigtigt at den næste generalsekretær bliver en dynamisk og visionær person der kan lede og samle organisationen i en vanskelig tid det skal også være en person der kan og vil videreføre det nødvendige reformarbejde herunder de reformprocesser der blev igangsat under danmarks formandskab jeg håber at alle vil i mente når beslutningen bliver truffet endeligt

vil overveje at hæve bidraget til

de catalanerne som som gerne vil have en

tror de vil få en en fair retssagsbehandling om deres menneskerettigheder vil blive

for at gå ind i den her diskussion for det

det som jeg ser med stor bekymring på lige nu at vi faktisk har politiske fanger siddende i europa på den måde

at der kan skaffes nye finansieringskilder men det vil kun hjælpe i et begrænset omfang altså at man kan gøre et eller andet sådan midlertidigt hvis ikke rusland begynder at betale

budget være gennemførelse af nedprioriteringer og nedskæringer desværre desværre også afskedigelser i organisationen det bliver en vanskelig øvelse regeringen mener ikke at det er den rigtige løsning uden videre at dække det hul som rusland efterlader i forhold til spørgsmålet

samarbejdspartner i det europæiske samarbejde og vi stoler selvfølgelig på at tingene foregår efter alle de regler som

på banen for menneskerettighederne trækker finansieringen

forhold til spørgsmålet om catalanerne

været nede og besøge nogle af mennesker de står tiltalt for

er det inden for skiven af hvad udenrigsministeren synes ikke giver anledning til bekymring at folk bliver sat i fængsel for deres politiske aktiviteter

udenrigsministeren at han deler bekymringen for noget af udvikling i europarådet selvfølgelig

tyrkiet som

men jeg vil også godt høre ministeren i forhold til det der sker i ungarn og polen hvor vi altså også ser eksempler

man fortolker demokratiet på en anden måde

øvrige demokratiske lande og det gælder også særlig ytringsfriheden det er også ting der er blevet diskuteret og påpeget i eu både af kommissionen

parlamentet og jeg vil bare høre hvilke tanker udenrigsministeren gør sig specielt om polen og ungarn fordi det trods alt er inde i den europæiske familie på på flere måder altså ikke kun i europarådet men også i eu har regeringen en holdning til udviklingen der og hvordan forsøger man

eus side i forhold til

ungarn og polen og de processer som kører

har bare ikke sådan oplevet en stærk melding fra

de her spørgsmål og har danmark gjort noget særligt for at sætte fokus på

fem og fyrre forskellige nationaliteter som er statsløse om jeg så må sige i går og

udtalte at der var en udpræget tabuisering af begrebet retten til selvbestemmelse over de senere år og det er noget lignende som jeg synes jeg oplever i forhold til den tavshed som man har oplevet omkring det der er pågået blandt andet nede i spanien jeg jeg vil gerne høre om

udenrigsministeren kan genkende sig i at det her er er et begreb som man efterhånden er ved at bevæge sig

eller om man stadig væk føler sig forpligtet til at hævde selvbestemmelsesrettens

at det samarbejde som vi har imellem danmark grønland og færøerne jeg har rigtig gode forbindelser til både min grønlandsk og

og jeg synes at vi drøfter de forhold

der i udpræget grad brug for et samarbejde det gælder både kampen mod forurening plast olie svovl og affald fra skibe og vi skal have styrket styrket mulighederne for at komme af med affald i alle havne

når det gælder østersøen fordi det giver os muligheden for at stille krav til at det skal være slut med at tømme affald ud i østersøen når man passerer muligheden for

ikke kender til landegrænser vi bør også holde fokus på behovet for at styrke samarbejdet i regionen med udveksling af studerende eksperter organisationer og så videre jeg sidder selv med i bspc som er det parlamentariske forum for politikere fra alle østersølandene hvor jeg er såkaldt kulturrapportør jeg har valgt at arbejde med noget så moderne som e sport og at få landene til at udveksle erfaringer med hinanden e sporten er i rivende udvikling i alle lande omkring østersøen og det har en positiv udvikling af kompetencer som overblik strategi reaktionsevne og evnen til at planlægge under pres spilindustrien er også i i landene omkring østersøen

skabe venskaber og fællesskaber over grænserne gennem de seneste år har vi i bspc haft en arbejdsgruppe om migration og integration om hvordan man her arbejder sammen om at udbrede kendskabet til best practice i forhold til integration jeg siger ikke at det er det letteste emne at tage op på tværs af netop denne gruppe lande idet der jo er tale om en

meget forskellig tilgang til netop migration og integration arbejdsgruppens konklusioner forventes at munde ud i anbefalinger

men på vegne af socialdemokratiet vil jeg gerne sige tak for redegørelsen vi stiller os naturligvis bag udenrigsministeren tak

de to foregående fora vi har talt om

det seneste årti over for sine nabolande der er også mange andre gode ting at sige om

den foregående ordfører var inde på det altså man beskæftiger sig blandt andet med bekæmpelse

bæredygtig blå vækst med med balance mellem hensynet til økonomiske sociale og miljømæssige aspekter det er et et arbejde som vi i dansk folkeparti bakker op om jeg har heller ikke selv førstehåndskendskab førstehåndskendskab til arbejdet i østersørådet men jeg ved fra

med det at gøre at han er vældig glad

og interesseret i arbejdet her

vigtigt område som næsten bliver vigtigere og vigtigere for hver dag der går og at

at når danmark overtager formandskabet til sommer

det måske lidt støvede image

er i dag i østersørådet fordi flere og flere hvis ikke

lige fra at vi på den ene side jo alle sammen kan blive enige om at ruslands ageren gør at vi bliver nødsaget til at lave et bolværk mod rusland

for eksempel nord stream to hvor vi jo

synes at vi havde ret mange venner

fra fra min side et andet håb

regionen der tror jeg til gengæld også at hvis

får held til at få relanceret rådet

et af de redskaber vi kan bruge til simpelt hen at holde styr på

støtter vi fra venstres side helt klart anbefalingerne der er fra

forsøge at bekæmpe menneskehandel er

en række af de prioriteter som regeringen

for det danske formandskab og det er beskrevet her hvordan man gerne vil iværksætte den her reformproces jeg vil egentlig

bare opfordre udenrigsministeren til

det bliver foldet lidt yderligere ud for for dem af os der ikke sidder

det arbejde der finder sted vil kunne bidrage til at der gradvis banes vej for en genoplivning af østersørådets

lød meget dramatisk med en genoplivning

i værk når der er akut fare for

sættes gang i

er lykkedes og at det nu tegner til at der bliver skabt en eller anden form for relevans

nok at de fleste lande rundt om om østersøen

måske meget naturligt at man snakker sammen der og måske også

det er måske også med til at forklare

enig i regeringens betragtninger om at østersørådet på mange områder er blevet udfordret af andre fora men at det som det eneste forum for alle landene langs med kysten i østersøen inklusive rusland stadig har en relevans det handler bare om at fokusere arbejdet på konkrete samarbejder og understøtte integrationen i regionen det er selvfølgelig ikke overraskende at alternativet mener at arbejdet med at gøre østersøen til en bæredygtig region er et godt eksempel på et konkret projekt der giver merværdi

det også godt at høre at regeringen vil arbejde for at fastholde østersørådets fokus på bæredygtighed på det helt konkrete plan det kan få stor betydning for hele regionen hvis vi får arbejdet mere med bæredygtigt fiskeri får bevaret vores naturressourcer og får ryddet op det kan også være med til at skabe dialog mellem mennesker i de forskellige lande hvilket er vigtigt hvis vi skal arbejde konkret bæredygtighed og arbejdet med vores naturressourcer kan skabe de mellemfolkelige relationer der på sigt kan være med til at skabe positive forandringer for både mennesker og miljø og natur

vi overtager formandskabet til sommer det kommer til at handle om at få organisationen organisationen moderniseret målet er at den skal være lige så relevant i vor tid som den var dengang tyskland og danmark tog initiativ til østersørådet tilbage i nitten to og halvfems hvor de baltiske lande havde genvundet deres selvstændighed dengang var danmark og tyskland de eneste lande omkring østersøen der var medlemmer af

samarbejdet i regionen var begrænset og der var et udtalt behov for overførsel af viden og erfaring og opbygning af netværk til at understøtte dette

vi et helt andet sted i dag blandt andet takket være den politiske dialog i regionen som østersørådet har været med til at bane vejen for det betyder ikke at østersørådet er blevet overflødigt men det skal bruges anderledes end vi brugte det dengang østersørådet skal ikke konkurrere med eller gentage drøftelserne i de mange andre og mere muskuløse organisationer og samarbejdsformater der med tiden er opstået vi skal udnytte det der er særligt ved østersørådet og fokusere dér hvor netop østersørådet kan noget ingen andre organisationer kan gøre bedre det betyder at

mere fleksibel politisk dialog så den altid er relevant og aktuel og vi skal satse endnu mere på praktisk samarbejde på tværs af især den østlige del af regionen at sikre en sådan modernisering af østersørådet

samarbejdet altså det nordiske samarbejde på forsvars og sikkerhedsområdet der synes jeg jo at jeg

at vi havde forskellige alliancetilhørsforhold og

rigtig til noget og jeg tror også at forsvarssamarbejdet

underprioriteret

den nye situation der er i østersøen

tvunget et samarbejde igennem det ser man også

fem og tyve som ministrene vedtog for ikke så forfærdelig mange måneder siden her bliver man så enige om at der er en række områder hvor man ganske enkelt

tættere samarbejde det

det jeg oplever der sker omkring det

det er i en positiv udvikling presset frem kan man sige af den situation der er i østersøen

knap så positivt der er to ting som jeg gerne vil give en kommentar

er det som også bliver beskrevet i redegørelsen her nemlig samarbejdet i fn missionen i mali jeg synes der er et

nordiske lande sammen er med til at sikre en vigtig fn mission den kapacitet som der er

gå ud over vores eget geografiske område når vi kan være med til at løfte en meget vigtig

opgave der er i øvrigt også peget på andre fn ting i redegørelsen det synes jeg at vi skal fokusere på

vi samarbejder om det jeg noterede mig med glæde

her i sommer da vi i danmark var udsat for tørke og dermed en lang række brande rundtomkring

kunne hjælpe det norske broderfolk som var endnu mere

sige at hjemmeværnet også har et samarbejde vi har lige fejret halvfjerds året for hjemmeværnets

tak til ministeren for redegørelsen og tak til ministeren

samarbejde har en vis dimension

det

for det nordiske samarbejde også på forsvars og beredskabsområdet beredskabsområdet

har danmark stor glæde og gavn af samarbejdet

i i dansk folkeparti vi har blandt andet hæftet os ved at de nordiske forsvarsministre i november blev enige om en ny vision for samarbejdet

og fem og tyve den nye vision sætter øget fokus på den nordisk transatlantiske transatlantiske relation og på samarbejdet med de baltiske lande det er vigtige prioriteter som vi i dansk folkeparti bakker op om et andet vigtigt aspekt af det nordiske samarbejde på beredskabsområdet er at der er indledt et formelt samarbejde

forberedelse på og bekæmpelse af natur og skovbrande som jo desværre er tilbagevendende fænomen særlig sverige var sidste sommer hårdt ramt så det er kun godt hvis vi på et nordisk plan kan bistå hinanden i at forebygge og bekæmpe sådanne brande

problemstilling som min egen partigruppe

har arbejdet med og stillet forslag om hvem ved

fra dansk folkepartis side sige at vi tager redegørelsen til efterretning og takke for den debat som vi

beredskabsdelen af det

er drøftelserne

hvor meget man skal prioritere beredskabet hvordan ligger

er jo så sjældent at enhedslisten står og på den måde taler for det område

noget på forsvarsbudgettet men men lige præcis på beredskabsområdet mener jeg faktisk at vi sagtens

beredskabet der skal sættes ind når vi står over for nogle af de store naturkatastrofer som også følger af klimaforandringerne lige nu så så jeg synes

det ville være interessant også at høre forsvarsministeren sige lidt mere

det øgede nordiske samarbejde her men

også om om det er noget hvor man har en diskussion lidt på tværs af landene og om ikke det her område i det hele taget kan styrkes lidt mere det mener jeg

kommer til at samarbejde med vores nordiske kollegaer omkring et bidrag til fn missionen i mali med et med et transportfly

det støtter vi jo fra enhedslistens side

knytte den bemærkning at jeg sådan set synes at det er ærgerligt at vi også har set regeringen på det seneste melde ud at man vil støtte

franske specialoperationsstyrke barkhane som som også opererer i i mali og

støtte i stedet for måske yderligere

at bakke op om om fn missionen det synes jeg

en forkert prioritering der så jeg gerne at vi ligesom lagde os videre i sporet af det

den fælles nordiske linje her hvor man også forsøger at bakke op

og derfor har jeg selvfølgelig ikke det samme dybe kendskab til nordefco som vores

jeg glæder mig over at se et samarbejde der udvikler sig og efter det fornuftige princip som

komplementaritet i forhold til nato det er godt at se at aktiviteterne er komplementære og virker på den måde sådan er det bedst så vi glæder os over den her del af rapporten og

i det nordiske forsvars og beredskabssamarbejde vi er tilhængere af udvidet nordisk integration

forsvars og beredskabssamarbejdet er naturligvis ingen undtagelse på trods af at de nordiske lande er medlemmer af forskellige forsvars og samarbejdsalliancer fortsætter integrationen og det er vi glade for i alternativet alt andet lige har vi bare mere tilfælles med vores nordiske naboer end med de fleste andre lande i verden og særlig når vi kan fokusere på at støtte hinanden i en tiltagende kompliceret sikkerhedssituation giver det mening og merværdi de nordiske lande er blandt de rigeste og mest velfungerende i verden og det forpligter selvfølgelig derfor er vi også glade for at se vores internationale ansvar løftet

kapacitetsopbygningen i østafrika og understøttelse af fn og andre organisationer i håndtering af humanitære indsatser i en verden på vej mod markante temperaturstigninger med uoverskuelige konsekvenser

det beredskabsmæssige samarbejde ministeren nævner selv skov og naturbrande i sverige i sommer den slags voldsomme hændelser vil vi se flere og flere af i de kommende år efterhånden som klimaet bliver mere og mere utilregneligt og her giver et udvidet samarbejde selvfølgelig mening næste gang er det måske danmark der bliver oversvømmet eller udsat for skovbrand og måske bliver vi ligesom sverige også tvunget til at indkalde hjælp fra vores nabolande

i fraværet af seriøse klimainitiativer fra regeringen og resten af verden er vi selvfølgelig nødt til at forberede os på mere hyppige naturkatastrofer og det gør vi bedst i samarbejde

med hans hedtoft

så må sige etablerede kuppet i

mulighed end nato samarbejdet siden den tid har det

forsvarssamarbejde ligesom været en en idé der stadig væk har trivedes hos nogle og

norge og danmark er nato medlemmer mens sverige

sverige er

vi er med alle steder og derfor er det også vigtigt synes jeg at vi er meget proaktive jeg synes det er meget meget fint at man pragmatisk arbejder sammen på

så meget som det overhovedet er muligt hvad jeg også synes forskellige regeringer også den her regering har været talsmænd for og arbejdet aktivt for

om beretningen vedrørende det

samarbejde og håber på at det

blev enige om de politiske prioriteringer i nordefco

i forhold til til de kommende år i det der hedder vision

fem og tyve og der er nedsat seksten konkrete mål som har til formål at styrke det nordiske

i fredstid og under eventuel krise og konflikt som grønlandsk folketingsmedlem

hæfter jeg mig naturligvis også ved de målsætninger som kan trække tråde til forsvarssamarbejdet i forhold til grønland og der hvor jeg ser et behov for at vi i forhold til de her seksten mål også ser hvordan det skal implementeres i forsvarets arbejde i grønland det gælder blandt andet i forhold til

øget overvågning og det gælder i forhold til datadeling fra radarer for med en mere offensiv militær tilstedeværelse i arktis de seneste

blandt andet fra russiske og kinesiske ubåde i grønlands farvand

er der en absolut nødvendighed for at overvågningen i grønland bliver styrket helt konkret peger vi fra inuit

inspektionsfartøjerne bør have det nødvendige mandskab og udstyr ligesom vi også mener at en øget brug af satellitter og droner og moderne udstyr kan være med til at styrke overvågningen og beredskabet omkring grønland dette arbejde er allerede blevet sat godt i gang men vi er slet ikke i mål med implementeringen af forsvarsforliget blandt andet et mål i den fremtidige forsvarsindsats i arktis og omkring grønland som jeg gerne vil fremhæve er målsætningen om en styrket robusthed i forhold til cybertrusler og i forsvarsministeriets egen rapport

bliver der blandt andet identificeret et behov for at arktisk kommando skal have kapacitet til at kunne imødegå

cybertrusler mod grønland på samme måde

mener inuit ataqatigiit også at loven vedrørende center for cybersikkerhed også skal gælde i grønland så politiet og arktisk kommando får øgede handlemuligheder og vi sikrer at der er rådgivning til grønlandske virksomheder i forhold til indsatsen omkring cybertrusler men det er jo ikke kun cybersikkerheden der er truet når vi snakker arktis rusland har igennem

en årrække oprustet militært i arktis og kun tusind

væk fra grønland ligger der en russisk base her kan rusland stationere både kampfly og transportfly som kan operere døgnet rundt og som med optankningsfly også har mulighed for at nå helt til grønland dette kombineret med at vi inden for nogle få år

medført at vi blandt andet har indkaldt udenrigsministeren i

om hvordan grønland og danmark proaktivt i fællesskab skal agere i forhold til ruslands øgede militarisering af arktis for det er vigtigt at vi i fællesskab har en klar plan

rusland er blevet nævnt et par gange her i løbet

som folketingets repræsentant i komiteen for arktiske parlamentarikere har

mødes med mine kollegaer fra arktis og fra inuit ataqatigiits

kan vi ikke understrege nok hvor vigtigt

dialogen og det diplomatiske arbejde men også en mere aktivistisk linje som både radikale venstre og sf var fortalere for tidligere i debatten er en vigtig del af vores indsats

det er noget som vi skal gøre samtidig med at vi selvfølgelig er forberedte på at tingene kan ændre sig

også kan ske i arktis har vi formået at skabe et lavspændingsområde og det er noget som vi både fra danmarks side og fra grønlands side har en stor interesse i forbliver

det forudsætter også at vi forbereder os på det uforudsigelige

vi tager de konflikter op som der måtte komme men at vi også giver plads til dialogen

via dialogens vej der hvor det er muligt med disse ord

udvikler forsvarssamarbejdet og jeg synes at forsvarsministerens initiativer til at skabe et tættere samarbejde mellem nordiske lande i forsvarsanliggender har tydeliggjort at der findes vægtige udviklingsmuligheder for det nordiske samarbejde i det hele taget som giver god mening

parter og styrker de nordiske landes position over for omverdenen

formoder selvfølgelig at regeringen i denne forbindelse også respekterer ånden i fámjinaftalen fra to tusind og fem

sig med færøske myndigheder i forsvarsspørgsmål og at man viser respekt for folket som bor og lever i området som

aktiviteter mit formål med at tage ordet i i denne debat

er i øvrigt mere at adressere beredskabsdelen i redegørelsen jeg formoder at den blev skrevet før

motorhavari i sidste uge i norge det var intet mindre

udspillede sig ud for den norske kyst her blev faren for den store ulykke med store cruiseskibe i nordatlanten flyttet

mass rescue operation for at

hundrede passagerer om bord på kæmpeskibet der blev endda hentet hjælp

beredskab i norge mens den norske redningsflåde blev brugt til at evakuere folk fra skibet det var

en gigantisk operation men alligevel nåede man under de dårlige

tre og halvfjerds personer på en døgn med fem store helikoptere selv om norge har en veludviklet infrastruktur og måske det bedste beredskab til den slags operationer i vores del af verden gudskelov fik de maskineriet om bord på skibet i gang igen og det lykkedes med hjælp fra slæbebåde at undgå

ren katastrofe der skal ikke megen fantasi til at forestille sig hvor

jeg kan sige at

hvor vi har et relativt godt beredskab

to moderne mediumsize

giver virkelig stof til eftertanke hvis det så skete i østgrønland eller på den islandske nordkyst er der meget langt til hjælpende hænder

med baggrund i denne hændelse så så jeg gerne at de nordiske lande sammen

i en ny vurdering af hvilke situationer der egentlig

og derfra bør man så stille forslag til hvordan man

ikke bare kan reducere men minimere risikoen for at de opstår det kan handle om krav til at bruge lods eller bestemte sejlruter eller at to skibe som kan hjælpe hinanden sejler i samme område samtidig som det før

i grønland men det kan også handle om at begrænse sejlads eller

så den beredskabsmæssige udfordring begrænses så den bliver håndterlig

trafikken med både cruiseskibe og andre fartøjer er tiltagende i det arktiske og

det er ikke kun til

for de folk som bor i området

kan være stor forskel på de forskellige rederiers villighed til at bidrage til de samfund som de gæster og bruger

og

og beredskab ved havsejlads i de nordlige have også kom med et indspark til

kan bidrage til et bedre beredskab fremover

modellen kendes allerede fra luftfarten hvor flyselskaberne betaler overflyvningsafgift

det kunne være en model at opkræve en afgift for sejlads i disse

farvande som var betinget af hvor mange passagerer der var om bord og det vil så gøre at dem der tjener penge på at sejle i

også deltager i betalingen af det nødvendige beredskab der opstår i kølvandet på

i folketinget for det nordiske samarbejde på forsvars og beredskabsområdet

viser redegørelsen at der også i to tusind og atten er sket væsentlige fremskridt ikke mindst mindst

den nye vision for nordefco

og fem og tyve

og fem og tyve udstikker de politiske retningslinjer for samarbejdet i de kommende år og hæver ambitionen ved at lægge op til at der også skal kunne samarbejdes under en eventuel krisesituation eller under konflikt det sender et stærkt signal om de nære bånd vi har i norden det er endvidere positivt at visionen herudover opstiller konkrete udviklingsmål for samarbejdet i de kommende år således sættes der fokus på at styrke koordination af trænings og øvelsesaktiviteter og kapabilitetssamarbejde og det prioriteres ligeledes at styrke robustheden over for hybride trusler

samarbejde med industrien med videre

i to tusind og nitten er det ti år siden at nordefco blev oprettet

især inden for de seneste år det er positivt at det nordiske forsvarssamarbejde er blevet mere konkret og operativt styrket i forhold til blandt andet øget militær mobilitet bedre radardatadeling og øget interoperabilitet mellem de nordiske styrker samtidig med at den politiske dialog er blevet stadig tættere den gode udvikling agter vi at fortsætte når danmark til næste år overtager formandskabet af nordefco og vi vil sikre at implementeringen af

fem og tyve får en høj prioritet samtidig tager vi skridt til at få styrket den danske profil i det nordiske forsvarssamarbejde ved at tilføre personelressourcer til området udnævne en rejsende forsvarsattaché styrke fokus på norden i øvelsesvirksomhed og styrke det

nordiske forsvarsakademiske

på forsvars og beredskabsområdet er det afgørende for et trygt og robust samfund det nordiske samarbejde på disse områder udgør et vigtigt bidrag hertil det nordiske samarbejde på beredskabsområdet er for eksempel med til at styrke de enkelte landes modstandskraft over for natur og menneskeskabte katastrofer derfor er danmark også fuldt ud dedikeret til et stærkt nordisk samarbejde på dette område hvilket jo blandt andet blev understreget af brandslukningsindsatsen i sverige i sommeren

over to hundrede udsendte danske brandfolk

håndgribeligt bevis herpå og det er

samarbejde der udarbejdes nogle risikovurderinger fordi de risici der er

nordiske lande jo er forskellige skovbrande a la sverige er jo ikke så aktuelle i danmark

på den måde kan man sige at man skal specialisere sig lidt men der findes

i øvrigt i europa et meget meget udbredt samarbejde på det her beredskabsområde det har vi jo set i

beredskaberne i de forskellige lande er jo meget hurtige

i de situationer

har vi haft et indgående samarbejde om udviklingen af det frivillige i hjemmeværn i danmark norge og sverige og det nordiske samarbejde har jo historisk

fokuseret på de frivillige i de skandinaviske lande men der findes også et mere formaliseret samarbejde

situation som kan give sved på panden

skal der jo virkelig en kæmpe kapacitet

medarbejdere i forsvarsministeriet og

mig hvad sker der egentlig hvis vi løber ind i sådan en katastrofe og de der krydstogtskibe

finde nye områder hvor ingen

har været før og det er jo så attraktionen ved den krydstogtsejlads som man begiver sig ud

synes der er meget fornuft i at vi sætter os ned og diskuterer

have tvillingesejlads altså at hvis man skal sejle i disse lande så

at arbejde med med

kom det norske helikopterberedskab

den aktion og der sendte danmark så helikoptere op til at varetage det normale

i norge så på den måde understøtter vi jo også i disse situationer men det er klart at

uvejsomme områder så man skal jo heller ikke stikke sig selv blår i øjnene

sådan et kæmpe beredskab vil man jo heller ikke kunne have

hvordan man yderligere kan regulere sig ud af det så folk er nødt til at sejle på en anden måde

sætter til side til beredskaberne

vi har et højt nok niveau jeg er ret bekymret

faktisk ikke er højt nok i danmark

ind og kunne reagere ret hurtigt

med de andre og hvis ministeren ikke lige kan svare på

nogle og tyve beredskaber i danmark det det statslige beredskab kan er jo at tilføre ekstra

er ligesom en overbygning på de kommunale

det arbejde er igangsat og

engang i løbet af i år vil få resultatet der vil vi så bedre kunne besvare

spørgsmål om beredskabet jeg tror i og for sig at vi har et meget fornuftigt

af oversvømmelse

man kan rykke ud fra det statslige beredskabs side

jeg har ingen tal på hvordan vi ligger i forhold til andre lande men jeg er ret sikker på at det danske beredskab ligger ligger ret godt

rundtomkring i verden og bliver ofte bedt om

jeg må indrømme at det jeg hører rundtomkring

ikke er helt godt nok rustet til at kunne blive ved med at løse så mange opgaver det

kunne være fornuftigt at se på at få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

for eksempel i forbindelse med skovbrandene

operere så på den måde tror jeg at der er kommet

man skal jo hele tiden forholde sig til hvad det er for nogle risici skulle danmark for eksempel ofre penge på helikoptere der kan slukke brande i tørkeområder altså vi er jo ikke selv udsat for tørke derfor tror jeg at

gøre noget på de her beredskabsområder jeg har selv været i diskussioner med

er i forhold til vores beredskab i grønland og som ministeren

et kæmpekæmpestort område og det kræver virkelig

så indledningsvis vil jeg spørge ministeren under hvilke former forestiller ministeren sig at vi kunne tage

her dialog er det under forhandlinger af et forsvarsforlig

samarbejdspart i de her sager

det har vi jo talt om siden den arktiske strategi og det

er i gang i øjeblikket

vi skal diskutere nogle af de her store udfordringer

er sværere og mere kompliceret i grønland end det er her og alene på grund af

tænke os om og arbejde systematisk med de her ting så det vil jeg meget meget gerne vende vende tilbage til

jeg kan jo ikke lade være at sige at man blev godt klam i hænderne

på grønlands østkyst

hvad så altså så skulle folk sættes ind på land og så

så det er super kompliceret det vi

som er en af de eneste flyoperatører i grønland og der ved jeg

af de andre partier herinde dansk folkeparti som har peget på at det kunne give rigtig god mening at give den her kontrakt

de er en af de meget meget få aktører der

et særligt kendskab til det her er det noget som regeringen kunne forestille sig at bakke op om fordi

lave en mere permanent løsning

det har sat gang

synes som jeg også sagde i min tale at det er en meget alvorlig sag hvor der virkelig er brug for noget omtanke og noget action

ikke nok at vi bare tænker og eftertænker

også omfatter de arktiske naboer for eksempel canada som er nabo

som vi også har som ligger tæt op ad det her arktiske område

forhåndenværende ressourcer kan mobiliseres i tilfælde af at sådan en situation opstår på det værst tænkelige sted på det værst tænkelige tidspunkt under de værst tænkelige vejromstændigheder og nu har vi set at det kan lade sig gøre

ville bare høre om forsvarsministeren er enig i at det

samarbejdet mellem de arktiske lande omkring search and rescue

er helt afgørende for hvor hurtigt man kan

mennesker og det skal vi selvfølgelig holde fast i så det er jo på plussiden at der foregår samarbejdet

mellem de arktiske lande rusland canada danmark

fungerer rigtig godt i de områder der men arbejdsvilkårene

over hvilke indsatsområder man så kunne sætte ind med men altså en del af

jeg forsøgte at nævne i min tale og jeg vil gerne gentage

at private aktører der gør brug af de her

beredskab som de egentlig er de store eksponenter for at skulle bruge på et eller andet tidspunkt og

og sanktioner i tilfælde af at man bryder disse regler for eksempel

igennem de seneste år med

stigende styrke set hvordan

samfundsøkonomiske konsekvenser

sygehuse der er blevet lammet

havde store omkostninger både økonomisk og menneskeligt vi har set mærsk

det kostede et milliardbeløb da de var udsat for hacking vi ved at

danske ministerier er blevet forsøgt

masser af borgere som har fået frarøvet deres identitet og penge vi ved at meget vigtige samfundsinstitutioner og samfundsorganisationer som

el pengesystemet nemid

hacking både noget mere amatøragtigt noget men også noget som er super professionelt og så ved vi at

siger at der er en meget meget høj cybertrussel i danmark

er over hele verden men den er bestemt også særdeles høj i danmark derfor står vi

center for cybersikkerhed til den stigende cybertrussel

den massive teknologiske udvikling som vi har

er meget konkret at sige at når vi nu kommer med den her lovgivning

vi kommer med den her lovgivning fordi

hackergrupper og individer

både deres politiske men også deres økonomiske mål og der kan man ikke bare læne sig tilbage og lade som ingenting der er vi nødt til at have muskler til

til virkeligheden så vi også fremadrettet kan modsvare de trusler som vi bliver udsat for

er faktisk en vigtig forlængelse af forsvarsforliget her kan man sige at vi for første gang tog alvorligt fat på at adressere

vigtig prioritet i forsvarsforligsforhandlingerne

de nye værktøjer

de partier som har en stemmeaftale på det her område meget nøje har gennemgået

der har været og jeg vil også gerne medgive at der er nogle af høringssvarene som er kritiske

også nogle steder hvor der er diskussioner som jeg synes

i forhold til den måde vi normalt har frihedsrettigheder og så videre

når det gælder langt de fleste af bekymringerne har kunnet tage dem om bord og

diskussioner der helt naturligt kommer er om at center for cybersikkerhed ligger

andre lande der også har valgt og der er nogle lande som har valgt en anden måde at gøre det på selv vil jeg gerne sige at jeg er glad ved at vi traf beslutningen om at center for cybersikkerhed skulle ligge i forbindelse med efterretningstjenesten for forsvaret

at have den tætte kontakt til hvad der foregår ude i den store verden lige præcis er forsvarets efterretningstjeneste

at have den tætte kontakt tror jeg ruster centeret til i langt højere grad

vil jeg bare sige at jeg selvfølgelig også

glad ved at center for cybersikkerhed jo ikke bare sejler sin egen sø

en statslig organisation så har vi også tilsynet med efterretningstjenester som både udfører en omfattende og også en intens kontrol

er en fejl at man har valgt den struktur når vi ser rundt i europa hvordan langt de fleste andre lande har gjort det så er det ikke på den måde men jeg vil gerne høre ordføreren om ikke det gør indtryk

i efteråret havde en rigtig stor høring i forsvarsudvalgets regi hvor jeg synes det var meget entydigt at de eksperter der var til stede

over en kam faktisk kritiserede lige præcis placeringen under fe fordi man var bekymret for

de militære trusler der ligesom ville dukke op på radaren og at

når man ligesom ser at der her er så mange der

det tror jeg vi får forsvarsministeren har i hvert fald ladet som om han synes

lægger den her slags ting henne jeg er optaget af at opnå den største viden og dermed den største mulighed for beskyttelse på området her

også derfor jeg synes at kontrolorganet her er særdeles vigtigt og jeg vil sige at

det de bad om altså de ville jo gerne have et panel hvor man havde mere politisk styring af det

får man et råd hvor det stadig væk er center for cybersikkerhed som sidder som den centrale

det andet jeg vil spørge til er mener herre henrik dam at kontrollen med efterretningstjenesterne fuldstændig kan imødegå

det her for det er ikke sådan jeg ser

tilsynet kan fungere altså det er jo ikke et særlig godt tilsyn

og der er ikke nogen som helst mistro

fe eller center for cybersikkerhed jeg tror

lovgivning som fru eva flyvholm og jeg vedtager måske bliver det ikke enstemmigt

så har vi derudover bygget kontrolmyndigheden op af uafhængige eksperter og forskere som har uhindret adgang

ideologier man bekender sig til når man udformer sin politik

hensyn til danmark ind over alle beslutninger vi træffer og det er så uanset om det er hensynet til vores samfundsindretning som vi ønsker at bevare hensynet til vores sprog og kultur som vi ønsker at bevare eller hensynet til danskernes sikkerhed som vi sætter meget højt

det er altid hensynet til danmark som er rygraden i dansk folkepartis politik der kan man sige at lovforslaget vi behandler her i dag er

meget en til en i forhold til at sikre danskerne bedre hvor forsvaret traditionelt set har skullet

til jorden til luften og til søen har man nu fået et ekstra domæne nemlig cyberspace og der er det jo selvfølgelig vigtigt at vi sikrer at forsvaret kan agere i cyberspace og

har de rigtige værktøjer

med hæren som skal have de rigtige køretøjer eller søværnet som skal have de rigtige skibe

de rigtige rammer for lovgivningsmæssigt at kunne få vores dygtige folk

lovforslaget giver jo center for cybersikkerhed muligheder for at skabe bedre cybersikkerhed de får nye redskaber i form af bedre mulighed for at overvåge internettet i forhold til samfundskritiske virksomheder de få muligheder for at opstille såkaldte honeypots og sinkholes som tidligere

og lære om hvordan

stoppe angreb jo blandt andet sådan man stoppede

derudover sikrer man

en mere smidig sagsgang i form af at man lettere kan informere folk der har været udsat for et angreb eller lettere kan opbevare relevant information

det forslag vi behandler i dag er jo et revideret forslag i forhold til det der var sendt i høring og

glade for at man har lyttet til den bekymring der har været fra især fagbevægelsen

blive udstillet unødigt i forhold til deres jobsikkerhed

alt i alt må man sige at når forsvarets efterretningstjeneste vurderer at

af de tre største trusler imod kongeriget

betragteligt det gør vi med det

at vi styrker vores forsvar mod cyberangreb det er der åbenlyst et behov for men i enhedslisten har vi det

at vi mener at beskyttelsen af vores helt vitale infrastruktur altså for eksempel vores transport og vores sundhedsvæsen

et anliggende for hele samfundet og derfor

placeres som en civil myndighed under ordentlig demokratisk kontrol

at det her center ligger under forsvarets efterretningstjeneste det er den mest lukkede af vores efterretningstjenester og den er ikke omfattet af de helt almindelige regler som gælder alle andre myndigheder

forvaltningslov persondatalov retsplejelov

det giver en dyb usikkerhed om hvordan de her informationer kan deles og bruges altså hvilke informationer der tilgår forsvarets efterretningstjeneste

et demokratisk anliggende for os alle sammen når vi ikke kan være sikre på hvad det egentlig er der foregår

så bliver man bekymret eksempelvis kan vi se at de nye regler for databeskyttelse som vi har vedtaget for kort tid siden

et center skulle leve op til de samme standarder for beskyttelse af borgernes oplysninger som alle andre det er flere gange blevet nævnt at der

er et tilsyn med efterretningstjenesterne

i danmark er det for det første ikke en uvildig myndighed eller uvildig instans som

er det her center for cybersikkerhed fatalt fejlanbragt under forsvarets efterretningstjeneste og jeg synes det er så vigtigt at vi får rettet op på den struktur og får det placeret som en civil myndighed hvor det hører til og det er altså også sådan langt de fleste lande har gjort holland finland norge frankrig og så videre har samlet det her arbejde med cybersikkerhed

fra enhedslistens side at man får oprettet et it ministerium

stort set samtlige eksperter og aktører på området er dybt kritiske over for den struktur man har valgt i danmark

vi holdt en stor cybersikkerhedskonference herinde hvor

de her forskere og it professionelle og så videre

altså et problem ved at det er forsvarets efterretningstjeneste som sidder

både på grund af det med lukketheden og bekymringen for reglerne men

ikke mente at man fik den bedste cybersikkerhed ud af det

det er nok en naturlig arbejdsskade i forsvarets efterretningstjeneste

været meget meget kritiske høringssvar noget af det der er blevet taget fat i

at virksomheder kan blive tvunget til at få de her bokse på

for nogle virksomheder det her drejer sig om

problematisk at man vil gå ind og lokke virksomheder til at begå

vil gerne rose ministeren og de andre partier for at der er blevet

de her medarbejdere ikke vil komme i så store problemer og

ikke på at de her medarbejdere for eksempel stadig vil blive udsat for at

og hvad ens seksualitet og forskellige andre ting

samles oplysninger der kan vise hvor hvor der kan være sikkerhedshuller det synes jeg egentlig

meget meget problematisk og ubehageligt endelig

lægger det her også op til at man vil udvide slettefristerne så

center for cybersikkerhed kan have oplysningerne meget længere så der er rigtig meget at diskutere her og det får vi rig lejlighed til at gøre er jeg sikker på i den kommende tid men men helt grundlæggende

fra enhedslistens side ikke støtte det her forslag fordi de grundlæggende problemer er løst og vi kan bestemt ikke stemme for at give flere magtbeføjelser til til centeret

være enige om det så er det instrumenterne vi jo i givet fald taler om

over for centerets medarbejdere

over for en ondsindet hacker så det her skal jo bruges til at

på vores arbejde det andet der ligger i det er det omkring tilsynet jeg tror fru eva flyvholm kom til at sige

uanmeldte besøg

behandling af alle personoplysninger og har adgang til alle oplysninger materialer og it systemer som der findes dermed er tilsynet underlagt en skrappere kontrol

efterretningstjenesterne ikke komme på uanmeldte inspektioner

men det er så vidt jeg ved ikke sådan at de kan det og det

ligesom man i arbejdstilsynet for eksempel får nogle helt andre resultater hvis man kommer dumpende forbi en dag hvor

jo jeg synes det er nødvendigt vi styrker vores cybersikkerhed

har problemer hvor medarbejderne måske ikke er uddannet godt nok og hvor ledelsen skal gøre noget mere for det

at imødekomme de her cybertrusler helt sikkert men jeg synes ikke at det er betryggende at det er en efterretningstjeneste der i op til tre år vil kunne sidde og lagre oplysninger om helt almindelige medarbejdere i for eksempel et energifirma eller i sundhedsvæsnet

det er den slags oplysninger man faktisk går ind og hiver ud og de ligger tre år i en efterretningstjeneste det synes jeg ikke og det er derfor

hvis vi så sagde at vi laver sådan et center men flytter det uden for

for sig selv ville fru eva flyvholm så

til en civil myndighed og hvis herre henrik dam kristensen og andre måske ville støtte

det gerne igen og så kan vi alle sammen gå herfra i dyb harmoni og

den her lov om center for cybersikkerhed indskrevet at man gerne vil følge de samme principper som dem der er de andre love i min verden

hyggeligt siger at man gerne vil følge de samme principper kan ikke se hvorfor vi ikke bare kan sørge for at den her myndighed er underlagt de samme regler

det er en lige så god sikring desværre men jeg vil gerne medgive at der selvfølgelig er nogle regler men jeg mener ikke

får man faktisk med det her lovforslag mulighed for at gå ind at

om medarbejderne er oplagte til at falde i sikkerhedshuller kan man sige ikke

det mon er det der er evas kodeord eller hvad altså man tester sådan nogle ting for at finde ud af om folk har lavet for dårlige kodeord

gerne igen faktum er bare at der jo er en grund til at efterretningstjenesterne ikke er underlagt de samme regler som alle os andre er jo lige præcis det der bekymrer

at det er nødvendigt at give yderligere beføjelser til center for cybersikkerhed det kræver de nuværende sikkerhedstrusler

egentlig et længe drøftet forslag som skal afbalancere hensynet til statens

på den ene side med borgernes og virksomhedernes retssikkerhed mere generelt på den anden side det er ikke nogen nem opgave når man læser høringssvarene igennem

rigtig mange advarsler som har gjort at vi siger til os selv

så skal vi også tænke os rigtig grundigt om

ret svært at finde positive udsagn men nu er det jo også mange specialinteresser og det er os herinde der har det overordnede ansvar for statens og samfundets interesser

finder vi efter en samlet vurdering at der kan argumenteres for at forslaget trods de udfordringer som forslaget byder på i forhold til de gængse

en gedigen argumentation bag for tænk hvis vi ikke kan ringe en hundrede og tolv en dag eller at elleverancerne stopper og samfundets institutioner går i stå eller

alternativerne jo vil være værre vi tror selvsagt mere på vores egne folk i center for cybersikkerhed end

russiske agenter det siger ligesom sig selv det gør vi også fordi de danske analytikere som de kaldes lovforslaget

cybersikkerhed lokkes og kan kontrolleres og bliver der behov for at gå helt ind at scanne i virksomhedens stationære data

er det efter aftale med virksomheden det er jo ligesom det nye

kradsbørstige kritik og tak for det vi vælger altså at betragte forslaget her som en intention om at give virksomhederne en ekstra beskyttelse altså en beskyttelse ud over den de selv etablerer men når det er sagt vil også gerne drøfte i udvalget om grænsen mellem statens sikkerhed og borgernes retssikkerhed er lige i skabet vil det være muligt at forkorte den periode

rådighed over de mange data før de skal slettes som

været fremme og er vi nu helt sikre på at vi har hegnet mulighederne for misbrug og fejl tilstrækkeligt inde når vi tænker på de rigtig store mængder af data vi har med at gøre vi skal nok støtte forslaget men vi har ikke noget imod at vi syretester den meget svære grænse

fremførte nødvendigheden glimrende ligeledes venstres ordfører nogle af problematikkerne

i forhold til frihedsrettigheder over for

vi fuldstændig enige i den kritik som kommer fra

fru eva flyvholm vi kan simpelt hen ikke se berettigelsen

den nuværende placering men det er allerede sagt så

udvalgsbehandlingen kommer vi til at fokusere på de glimrende tilpasninger som der

nogle fine imødekommelser

vi har et bedre alternativ i i posen til det her men måske skal

bare tages en generel diskussion om om det altid er legitimt at vi at vi forsvarer os mere og mere mod den her cybertrussel

man kan opleve noget

hvor man som ansvarlig minister så kan sige

konference der er på torsdag som er arrangeret af ingeniørforeningen

at alle eksperterne som jeg normalvis lytter til siger at det her

en skæv retning men derfor kan

en politisk ambition og et politisk ansvar som man skal

er bare umanerlig svært

gå imod eksperternes vurdering når

i for høj grad går ud over

stort set hele danmark og næsten alle husstande

det er jo meget vidtforgrenede organisationer så man kan sige at det er et fåtal der kan blive pålagt det her men

det er meget meget omsiggribende er det så det rigtige at pålægge dem for at sikre staten det kan godt være

synes kritikken af center for cybersikkerhed er ganske markant også

der de rigtige og de bedste kompetencer i landet

ikke kompetent til at vurdere det men jeg vil da ønske at det

der faktisk sidder folk som som gerne vil deltage i det her men som ikke rigtig kan komme ind og og være med fordi man centraliserer det i center for cybersikkerhed vi investerer massivt i at gøre det center større men gør måske ikke ligesom man har set

mod at man så leverer noget af kagen tilbage igen

at få det ud i det civile rum og sikre

de skarpeste med

kan ansættes i center for cybersikkerhed enten fordi der ikke er kapital til de lønninger der skal til eller fordi det er aparte typer der ikke lige kan sidde

at se at man har viljen til at

mig der har overset det men det er det jeg hører fra eksperterne så vi er negativt indstillet men men

glade for den imødekommelse der er kommet over for høringssvarene og

sker en forskydning fra traditionelle trusler

derfor er det også rigtigt at man i forsvarsforligskredsen

som det er i det her lovforslag man giver jo center for cybersikkerhed en række nye og på flere måder ganske vidtgående beføjelser

nødt til at diskutere lidt mere åbent nemlig

få nye værktøjer i brug

herunder også værktøjer der ligesom vil være utraditionelle i forhold til hvad vi er vant til i forhold til hvordan vi kan vi kan fastholde

vi nødt til at være opmærksom på at

er fremsat før det egentlige lovforslag

nogle af de ting som bliver kritiseret hårdt taget ud der har man

højde for det og tak for

jeg jo sjældent læst så entydig negative høringssvar som her stort set alle høringssvarene

kritiske i forhold til det her

er det jo i høj grad sådan en angst for

snage i alle mulige personlige oplysninger fru eva flyvholms

siger man jo fra fra regeringens

det der er meningen det er ikke det som vi vil gøre det tror

vi var medlem af forsvarsforligskredsen

godt forstå nogle af de de betragtninger der kommer blandt andet fra center for for

forsvarsministeriet men man er bare nødt til at tage hensyn til

nu er den der mistro når der nu er en

angst for hvad det kan bruges til at man kan gå ind og snage

politistaten det er den store stat der kommer ind og skal

og det er jo derfor at

med at det ligger i fe er der

i andre lande hvor det er flyttet ud giver en svagere mulighed for at imødegå de her trusler at det er på

eller hvis nu man kommer frem til

det stadig væk at så vi i hvert fald styrker kontrollen med

læse i et høringssvar fra dansk industri

de største trusler mod danmark foregår via cyberangreb og de kommer fra blandt andre rusland kina nordkorea iran og kriminelle bander det er ikke kun terrortruslen og indblanding

andre nationers side at der udgør en trussel i cyberspace det gælder altså også i forhold til de danske virksomheder som har enorme udgifter i forbindelse med cyberangreb vi skal erkende at truslen fra cyberangreb er reel i det konservative folkeparti mener vi at vores forsvarskapacitet på cyberområdet skal prioriteres det er rigtig positivt at regeringen i denne regeringsperiode har prioriteret

så bliver det fremover muligt for centeret at benytte sig af det der hedder honeypots og sinkholes en honeypot kan identificere ondsindede angreb og sinkholes er en dataenhed hvor angreb bliver dirigeret hen så de ikke inficerer hele systemet det er vigtigt danmarks efterretningstjenester skal have de bedst

mulige vilkår for at forsvare os mod ondsindede angreb

vi betragter det som suverænitetskrænkelse når danmark oplever sådanne angreb

vi ikke finde os i og dette forslag er med til at forebygge at det sker vi bakker op om

under behandlingen af lovforslaget og jeg vil gerne takke for den brede tilslutning der er til lovforslaget cybertruslen

at danmark står over for en meget høj cybertrussel særlig fra fremmede stater både i danmark og i udlandet er der talrige eksempler på alvorlige cyberangreb som har haft store konsekvenser for myndigheder og virksomheder den hastige udvikling i trusselsbilledet betyder at der er behov for at tilpasse lovgivningen så center for cybersikkerheds muligheder for at imødegå cyberangreb modsvarer de stigende trusler samt den teknologiske udvikling jeg mener at vi med dette lovforslag har fundet en passende balance mellem hensynet til retssikkerheden og hensynet til at beskytte danmark mod cyberangreb

indeholder det også kontroversielle initiativer for eksempel muligheden for at give påbud til virksomheder i særlige tilfælde

jo vigtigt ikke at tabe målet af syne vi har en fælles pligt til at gøre hvad vi kan for at beskytte vores kritiske infrastruktur mod de cyberangreb der kan have så ødelæggende konsekvenser for samfundet og her må de samfundsvigtige virksomheder ikke blive det svage led i kæden

det være svært overhovedet at genkende lovforslaget man får jo et indtryk af at vi nærmest vil skabe et overvågningssamfund i danmark hvor der foregår en total og ukontrolleret overvågning af virksomheder og borgere og hvor center for cybersikkerhed efter

tvinger sig adgang til at

forretningshemmeligheder og patientjournaler og hvad ved jeg man kan også få det indtryk at vi vil lade efterretningstjenesten videresælge virksomhedernes data på en eller anden efterretningsbasar jeg ved ærlig talt ikke hvor kritikerne får den slags fra som liberal politiker ligger det mig uendelig fjernt at lovgive om et eneste indgreb over for borgerne eller

at balancen mellem retssikkerheden og hensynet til fællesskabets sikkerhed først er overvejet meget grundigt

for at beskytte samfundet mod de cyberangreb som kan få så ødelæggende konsekvenser for vores alle sammens hverdag og derfor vil vi give center for cybersikkerhed nogle meget velovervejede og nøje afgrænsede muligheder for at opdage og bremse hackerne men samtidig sikrer vi at der

er meget restriktive rammer for hvilke data centeret må tilgå og hvad de må bruges til og med et tilsyn

holdt øje med at centeret overholder disse regler dansk industri har valgt

at gå ud med en meget krads kritik der bidrager til at skabe et helt fejlagtigt indtryk af at alle mulige virksomheder kan blive påtvunget en vidtgående overvågning fra statens side dermed bidrager dansk industri også til at det bliver en skæv debat og det synes jeg er meget beklageligt lovforslaget vil jo netop styrke vor cybersikkerhed ikke mindst til gavn for virksomheder i danmark vi tilbyder en ekstra beskyttelse til de mest samfundsvigtige virksomheder og vi gør det endda gratis derfor ville det klæde dansk industri at bakke op om arbejdet til gavn til gavn for både virksomheder og borgere dansk industri taler også om at det er meget bedre i sverige jeg skal ikke gå ind i en debat om hvorvidt man har

det kan sammenlignes men det ville da være paradoksalt hvis høj it sikkerhed skulle afskrække virksomheder fra at investere i danmark lovforslaget gør det jo netop mere sikkert at drive virksomhed i danmark jeg tænker da at høj cybersikkerhed vil gøre det mere attraktivt at investere i danmark og det vil jeg ønske dansk industri

center for cybersikkerhed som en del af

i de seneste de seneste forsvarsforlig er der og igen med meget brede flertal aftalt en styrkelse af center for cybersikkerhed det skyldes jo bla

at placeringen i i fe giver centeret adgang til

fes unikke viden om de mest avancerede cybertrusler som jo netop kommer fra udlandet viden om den slags trusler er højt kvalificeret og ville ikke kunne deles med center for cybersikkerhed hvis det lå et andet sted omvendt er der jo meget strenge regler for centerets deling af oplysninger med

og tilsynet med efterretningstjenesterne holder øje med at de regler følges placeringen ved fe har tjent os godt i årevis og jeg har svært ved at se hvad vi kan vinde på at ændre det det er vigtigt at huske på at centeret og den øvrige del af

fe er reguleret ved hver sin lov center for cybersikkerhed har en åben og udadvendt profil og centerets virksomhed er præget af åbenhed vejledning og information der er desuden forudsat en vis organisatorisk adskillelse mellem centeret og den efterretningsmæssige del

fe i lovgivningen og der gælder restriktive regler for udveksling af oplysninger fra centeret til efterretningstjenesten det er også forudsat i cfcs loven at centeret efterlever principperne i offentlighedsloven og forvaltningsloven i videst muligt omfang og det betyder i praksis at centeret ved alle afgørelser konkret vurderer om det er muligt at anvende forvaltningslovens regler center for cybersikkerhed er underlagt en kontrol

er mere intensiv end for andre myndigheder faktisk findes der næppe en mere gennemkontrolleret myndighed

uafhængigt tilsyn som grundigt holder øje med cfcs og efterretningstjenesterne og hvis man ser i tilsynets seneste redegørelse viser kontrollen ved behandlingen af personoplysninger i cfcs sensorsystem netop at cfcs generelt har iagttaget lovgivningens bestemmelser om behandling af personoplysninger og sletning af data det er jo oven i købet sådan at tilsynet har folk placeret ude i center for cybersikkerhed som har bemyndigelse til at benytte den praksis at gå ind

hvad de arbejder med alle oplysninger logges og så videre tilsynet har altså direkte adgang til centerets it systemer og lokaler de kan også bede om at et skab bliver åbnet

kan få alle oplysninger udleveret man kan desuden som borger klage til tilsynet hvis man mener at centeret ulovligt behandler personoplysninger om en

hos en civil myndighed det har været prøvet tidligere og det gav ikke tilstrækkelig sikkerhed en civil myndighed vil ikke kunne opnå samme adgang til de efterretningsmæssige oplysninger

afgørende for at vi kan blive beskyttet mod avancerede cyberangreb man ville heller ikke kunne drage nytte af

fes unikke kompetencer på cyberområdet og man ville heller ikke kunne opnå de synergieffekter vi har i dag da forsvarets efterretningstjeneste fortsat vil skulle have en betydelig kapacitet til at beskytte forsvaret det var jo derfor at den daværende s sf r regering besluttede at samle de forskellige myndigheders indsats i center for cybersikkerhed ved forsvarets efterretningstjeneste jeg kan også nævne at storbritannien og senest canada og australien har organiseret sig på stort set samme måde og at nato i øvrigt fremhæver vores som en

en ting mere forgængeren for cfcs govcert var som civil myndighed også undtaget fra en del af persondataloven

vi skal nu i gang med udvalgsarbejdet og jeg ser frem til en grundig

der er jo rejst nogle spørgsmål i dag som formentlig bare er få af dem der vil blive stillet under behandlingen

vi får nærmere belyst men lad mig endnu en gang takke for bemærkningerne

sige at der er rigtig mange andre europæiske lande

der har lagt arbejdet med cybersikkerhed under civile myndigheder

jeg gerne høre forsvarsministeren

at holland sverige og frankrig og finland for eksempel har meget dårligere cybersikkerhed end danmark

kritisk infrastruktur og samfundsvigtige virksomheder der kan få de her påbud det er jo noget af det der også bliver kritiseret blandt andet

skal have monteret sådan en boks fra center for cybersikkerhed hvis ikke man vil det

fra nordkorea som lavede det her wannacry angreb der ramte det engelske sygehusvæsen så man måtte aflyse

konsultationer det er stater og det er jo lige præcis der at styrken ved placeringen af center for cybersikkerhed i forsvarets efterretningstjeneste er så afgørende for der udveksler man informationer med andre landes efterretningstjenester der gælder i

informationer med en civil myndighed og det gør man

af en meget god grund nemlig for det første

de gyldne regler er man kan ikke offentliggøre eller røbe hvem ens kilder er og man kan heller ikke røbe hvad ens arbejdsmetoder er så derfor er der en meget naturlig forklaring på det

vi har ikke i danmark de

størrelse med nordkorea rusland

og derfor er det den helt rigtige placering at det ligger i

jo også med franskmændene og svenskerne og så videre om om angreb nu her

hjemmeside ned en eftermiddag

som kan operere med ubegrænsede ressourcer derfor er det helt afgørende

det jo helt afgørende at vi netop får skabt tillid til de to aktører

det er helt afgørende for landets sikkerhed og

typisk at høringssvarene er så kritiske på tværs af også normale støtter af regeringen som det er tilfældet her

så kritisk der kan være interesseforhold på den ene eller den anden måde men jeg

deres aktiviteter og det hele skulle ligge ved de private virksomheder jeg har den modsatte opfattelse nemlig at det store fokus vi har på cybertruslen på

for de private virksomheder det vi kan gøre og det centeret kan gøre

en advarsel hvis der kommer et malwareangreb så kan man ringe til virksomheden og sige nu skal i lige være klar over

nogle der angriber jer i øjeblikket så må virksomheden så tage stilling til hvordan

med det her det er jo en ekstra sikkerhed

der været rejst hele den her diskussion af om vi vil ind

de enkelte medarbejdere der er jo i dag et kæmpe marked for private virksomheder som aftaler med virksomheder og indgår kontrakt med

systemer så det er jo ikke noget nyt der foregår her vi interesserer os for de samfundskritiske virksomheder og det er så de særlig samfundskritiske virksomheder

men noget af den kritik der bliver rejst er jo at de alarmer og de triggere som center

er det allerede ude og man har fået informationen andre steder fra og derfor bliver det knap så interessant at være en del af det samarbejde på nogle områder vil

har ministeren også hørt de de kritikpunkter

simpelt hen er bedagede og at det ikke er aktuelt og man har fået det andre steder fra

i øvrigt gamle oplysninger og det er ikke noget værd overhovedet altså

jeg synes jo at det der har chokeret mig

om det her entydigt og siger selvfølgelig er det vigtigt det vi koncentrerer os om er de særlig samfundsvigtige sektorer vi kan ikke have at der bliver slukket for strømmen vi kan ikke have at dankortet bliver lukket ned ved et hackerangreb vi kan ikke have at sygehusene ikke kan komme ned i deres it systemer og gennemføre operationer det er jo den slags ting vi er optaget af jeg har sagt tidligere at efterretningstjenesten

de kan sidde og interessere sig for pedersens tarmproblemer og sidde og studere hans journal op og

og jeg synes han skal passe på med at

det eneste rigtige og alle der kritiserer det

fe lars findsen ved flere lejligheder

flere unge mennesker der vil gå ind i fe

har ministeren måske overvejet at de der typer som

bryder sig om at komme ind i fe

at de hellere vil være i noget som er mere civilt

er bare det der kontrolproblem som stadig væk er der og som jo

bare nødt til at tage det mere alvorligt end regeringen gør men det der rekrutteringsproblem vil

mangler jo i særlig grad

uddannet inden for

måske er i en lidt uheldig situation hvor

i samfundet derfor vil en af de store opgaver i de kommende

år være at styrke uddannelsen inden for de her områder rent konkret i

for at komme på den uddannelse som ligger i fes arbejde så rent konkret er der ikke rekrutteringsproblemer til det såkaldte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

debat og det fremsatte beslutningsforslag her i dag er da også en opdateret genfremsættelse af et tidligere

hundrede og to og fyrre fra folketingsåret to tusind og sytten til atten nu prøver forslagsstillerne så

set kun bifalde det for det giver nemlig også mig en mulighed for endnu en gang at tydeliggøre de afgørende forskelle på den

i hvert fald dele af venstrefløjen ønsker at føre og så den faste og stramme kurs som regeringen sammen med dansk folkeparti er garant for først og fremmest

er det naturligvis vigtigt for regeringen at

børn i indkvarteringssystemet behandles ordentligt og sikres de rettigheder som de har krav på og sådan er det da heldigvis også allerede i dag men det er samtidig

regeringens holdning at vores indkvarteringssystem skal afspejle den situation som asylansøgere befinder sig i udlændinge der har fået afslag på asyl skal udrejse af danmark efter udløbet af udrejsefristen og det gælder også familier med børn derfor skal udlændinge der opholder sig ulovligt i danmark tage ophold

hjem eller udrejsecenter indtil de selv udrejser eller kan udsendes af danmark i mine øjne

er det helt uacceptabelt at afviste asylansøgere vælger ikke at efterkomme et krav om at rejse hjem og at

tager deres børn som gidsler jeg mener at forældre er forpligtet til at tage ansvar for at familien kommer videre i deres liv når de er endt i en situation hvor de opholder sig i et land som de

være i det er ikke godt for børnenes trivsel at opholde sig i et land hvor de ikke har en fremtid og det hensyn at børnenes fremtid er i hjemlandet og i danmark skal indkvarteringssystemet selvfølgelig også understøtte

som nævnt er det er det her beslutningsforslag en opdateret genfremsættelse af et tidligere beslutningsforslag og forslaget blev dengang forkastet forslagsstillerne ønsker fortsat at regeringen skal sikre at der udarbejdes en samlet plan for forbedringer af børns trivsel i det danske

asylsystem planen skal blandt andet sikre at udlændingestyrelsen tager større hensyn til barnets tarv når styrelsen træffer administrative beslutninger om om at flytte familier i indkvarteringssystemet lad mig gentage

udtryk for en manglende indsigt i vores myndigheders og asyloperatørernes arbejde udlændingestyrelsen er allerede i dag opmærksom på at

i indkvarteringssystemet men vores indkvarteringssystem er jo nu engang bygget op på en sådan måde at asylansøgernes indkvartering

det betyder at vi opererer med en

dette medfører så i sig selv at asylansøgere vil skulle flytte center i løbet af deres tid i indkvarteringssystemet i takt med at deres asylsag behandles asylansøgere der får asyl i danmark vil som udgangspunkt kun skulle flytte én gang nemlig fra modtagecenteret

til et opholdscenter indtil de placeres i en kommune ansøgere der får afslag på deres asyl vil derimod kunne opleve flere flytninger flytninger hvis de ikke medvirker til at udrejse fra danmark målet er jo at afviste asylansøgere faktisk efterlever de afgørelser som de kompetente asylmyndigheder har truffet af hensyn til deres familier hvis fremtid

men i et lidt større perspektiv er også et hensyn til et stabilt

asylsystem der for en periode skal

er behov for det og det mål ønsker regeringen altså at indkvarteringssystemet samlet set skal understøtte

tages der ved flytninger af asylansøgere mellem opholdscentre for eksempel som følge af lukning af et center så vidt muligt hensyn til eventuelle særlige forhold hos beboerne for eksempel sundhedsmæssige eller sociale forhold det faldende antal indkvarterede asylansøgere betyder betyder jo at der ved udgangen af april to tusind og nitten vil være fjorten asylcentre i drift og det skal så sammenlignes med at der var otte og halvfems asylcentre i drift da presset på asylsystemet toppede i begyndelsen

ved flytning af familier med børn fra et asylcenter der skal lukke tillægger

udlændingestyrelsen det vægt det vægt

er muligt at flytte beboerne til et nærliggende center hos samme operatør hvor børnene vil kunne fortsætte i samme skole og i de samme fritidsaktivitetstilbud endelig er det sådan at

fra ét asylcenter til et andet med henblik på for eksempel at opretholde ro og orden på et center eller på baggrund af ønsker fra beboerne selv flytninger er således en grundforudsætning i det danske asylsystem

kommer uden om hvis vi vil have et velfungerende indkvarteringssystem og et system der samtidig understøtter den faste og konsekvente udlændingepolitik

ønsker og vil være garant for

lad mig så endnu en gang understrege at når familier med børn

medvirker til udrejsen og nægter at rejse hjem selv om de ikke har lov til

forældrenes ansvar

trives under opholdet i indkvarteringssystemet og det skal vi altså holde fast i så lægger forslagsstillerne også op til at familier skal kunne indkvarteres i særligt oprettede boliger uden for asylcentre

sådan at asylansøgere har mulighed for at flytte

i en privat bolig uden for asylcentrene hvis de opfylder en række nærmere betingelser herfor hvad angår de afviste asylansøgere er regeringen optaget af

de udrejser straks eller bliver overflyttet til et hjem eller udrejsecenter disse udlændinge har ikke lovligt ophold og derfor heller ingen fremtid i danmark

give et unødigt incitament til at

disse udlændinge modvirker deres udsendelse fordi et liv i en bolig uden for

det som forslagsstillerne ellers ønsker at undgå nemlig at børnene fastholdes i

et udsigtsløst limbo uden fremtid af deres egne forældre og i øvrigt så med vores støtte forslagsstillerne peger også på at myndighederne skal tage hensyn til mulighederne for selvhushold ved flytninger mellem centrene i dag er det sådan at

asylansøgere som udgangspunkt bor på et opholdscenter med selvhushold mens deres asylsag behandles og det vil sige at de de selv kan stå for indkøb og madlavning asylansøgere som får et endeligt afslag på asyl og som ikke udrejser inden for udrejsefristen

bliver overflyttet til hjemrejsecenter avnstrup

medvirker man til sin udrejse får man lov til

hjemrejsecenteret frem til udrejsen samarbejder man ikke med myndighederne om sin udrejse bliver man derimod overflyttet til et udrejsecenter hvor der ligeledes er bespisningsordning regeringen mener at der skal være en klar

længere er velkomne i danmark og skal rejse hjem og derfor tilbydes denne gruppe altså ikke selvhushold forslagsstillerne peger så også på at myndighederne i forbindelse med flytninger

skal tage hensyn til børnenes adgang til at gå i skole

at alle asylansøgerbørn i den undervisningspligtige alder det vil sige fra seks til seksten år i lighed med danske børn har ret til at modtage undervisning og lad mig også fremhæve at al undervisning skal tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barns særlige situation og for at varetage barnets tarv asylansøgerbørn kan også modtage undervisning i den almindelige folkeskole uanset hvilken centertype de er indkvarteret på det kræver dog at indkvarteringsoperatøren anmoder om det eller visiterer børnene til det og at de kommunale skolemyndigheder godkender det det er faktisk sådan at

rigtig mange asylbørn i

denne undervisning så foregår i den kommunale folkeskole en centerskole en privatskole eller en specialskole mener jeg

det afgørende må være at den undervisning der tilbydes tilrettelægges på en sådan måde at den tager højde for asylsøgerbørnenes særlige situation og at den står mål med hvad der almindeligvis kræves af undervisningen og så er

selvfølgelig vigtigt at huske på at asylansøgerbørn i alle tilfælde får tilbudt undervisning der svarer til undervisningen i folkeskolen endelig

nævner forslagsstillerne nogle forskellige artikler som omhandler den generelle trivsel blandt asylansøgerbørn det er vigtigt for mig igen at understrege at det som udgangspunkt altid er forældrene der har ansvaret for deres egne børns velbefindende og trivsel her i danmark formår forældrene ikke at løfte den opgave

har vi selvfølgelig et socialsystem der støtter op og det gælder også for børn på udrejsecentre der opholder sig ulovligt

også sociale foranstaltninger hjælp og støtte hertil kommer at indkvarteringsoperatørerne skal være opmærksomme på børnenes fysiske og psykiske helbredstilstand og og derudover

påhviler der operatørerne en særlig skærpet underretningspligt efter serviceloven endelig har kommunerne efter serviceloven en generel forpligtelse til at føre tilsyn med forholdene for børn under atten år der opholder sig i kommunen denne tilsynsforpligtelse omfatter alle børn uanset om de har lovligt ophold eller ej og det betyder at hvis en kommune bliver opmærksom på børn der mistrives eller

i en uhensigtsmæssig udvikling så er kommunen som udgangspunkt forpligtet til at iværksætte foranstaltninger efter

serviceloven hvis dette

vil kunne rummes inden for udlændingelovens rammer de relevante myndigheder griber altså med andre ord ind hvis børn ikke trives i danmark også når der er tale om

jeg gerne endnu en gang understrege at udlændingestyrelsen allerede i dag har fokus på at sikre at børn i indkvarteringssystemet

udsættes for unødige flytninger når det er sagt holder regeringen altså stadig væk fast på at der skal være forskel på om man er asylansøger i danmark eller om man er afvist asylansøger og opholder sig ulovligt i danmark og at de indkvarteringsvilkår som man tilbydes

skal understøtte denne helt afgørende forskel vi har simpelt hen en forpligtelse til at undgå at forældre vælger at fastholde deres børn i en udsigtsløs

lide under

når eksempelvis en af operatørerne

gentagne gange har givet en kritik af børnenes forhold for eksempel det

har lavet en rapport som mig bekendt bliver

særdeles kritiske over for børnenes trivsel på

og være tilfredse med de forhold som børnene på for eksempel

deres skuldre at de har forældre der har bragt dem i den her situation men vi kan gøre så meget andet og det mener jeg også at vi gør i

godt være de forhold bekendt der er

blandt andet røde kors fremlægger hvor

så lille ønske

kan blive opfyldt er jo det som er så småligt i den måde man laver politik på her i danmark hvor det viser sig at det at være hård i filten

vigtigere end hensynet til

nogle ønsker at der skulle være køleskabe på værelserne og at nogle ønsker at man selv skulle kunne lave mad men grundlæggende

rammerne i orden det der gør at nogle af de her børn

fald er i risiko for det er jo at de er bragt i den her situation men det er de af deres forældre fordi deres forældre

at forlade danmark det åg kan vi ikke tage af skuldre vi kan gøre så meget andet og det mener jeg også

både for børn af asylansøgere

børn af asylansøgere

og har haft barske livsvilkår nogle er flygtet fra krig og ødelæggelser sammen med deres forældre andre er børn af migranter som af forståelige grunde forsøger at skabe sig en bedre tilværelse her i europa men uanset hvad

skal børn selvfølgelig behandles ordentligt mens de er i vores land det tror jeg sådan set vi alle sammen kan blive enige om sf foreslår med det her beslutningsforslag at pålægge regeringen at udarbejde en samlet plan for børns vilkår på tværs af asylfaser og centertyper det kan eksempelvis ske ved at indføre et loft over hvor mange gange et barn må flyttes mellem centrene og planen skal også sikre at der indføres selvhushold ligesom planen skal sikre at der gives adgang til ekstern praktik arbejde og folkeskole jeg forstår sådan set godt tankerne

nemlig at det aldrig kan være børnenes skyld at de opholder sig i det danske asylsystem

set også enig med forslagsstillerne i at vi godt kan gøre mere for at skærme børnene i vores asylsystem

men jeg synes at der er nogle steder hvor kæden hopper af og hvor forslagsstillerne måske kommer lidt nemt om ved det

vi mener for eksempel ikke det er fornuftigt at folk kan rejse til danmark søge asyl og begynde at arbejde uden at have

risikerer for det første at mange flere vil vokse op på danske asylcentre hvis det bliver realiteten og for det andet

ikke det giver nogen mening at folk der ikke har nogen opholdstilladelse i danmark endnu allerede får arbejdstilladelse vi er dog enige med forslagsstillerne på et væsentligt punkt børnene på vores udrejsecentre kan godt skærmes

noterede jeg mig at børnene lider under den generelle omstændighed at deres forældre ikke har lovligt ophold i danmark det er indlysende og logisk selvfølgelig påvirker det børnene at forældrene ikke arbejder og er i en evig konflikt med myndighederne men jeg bemærkede også at ombudsmanden peger på at forholdene på udrejsecenter sjælsmark godt kan diskuteres

kan indrettes på en måde hvor børnene skærmes bedre

ombudsmanden peger selv på at man kunne

åbningstiderne i kantinen og sammensætningen af maden ved at give skriftlig information om madudbud til børn udlevere køleskabe mikroovne

videre og etablere yderligere tilbud om aktiviteter for børnene efter fritidsklubbernes lukketid alt det kan være relevant men vi skal bare ikke bilde hinanden ind at de forandringer alene vil give børnene det liv som de fortjener

vokse op med nogle forældre der lever uden et lovligt opholdsgrundlag

det grundlæggende problem

forslagsstillerne henviser til formuleringer

altid skal tages hensyn til barnets

det fremgår jo allerede af dansk lovgivning vi kan selvfølgelig ikke bare læne os tilbage som samfund og sige at det er forældrenes ansvar og så må børnene ellers sejle deres egen sø

også derfor vores socialpolitik allerede gælder på asylcentrene vores kommuner

allerede i dag et omfattende og flot stykke arbejde der føres tilsyn og der foretages underretninger og på den baggrund bliver der igangsat støttende foranstaltninger efter den lovgivning vi har i danmark det kan være aflastning eller frivillig anbringelse eller i sidste ende tvangsanbringelse ikke for at straffe forældrene men for at hjælpe børnene anderledes kan det selvfølgelig ikke være sådan er lovgivningen i danmark og den gælder i hele danmark med de ord kan socialdemokratiet ikke støtte

uafklaret situation det er klart at det er dårligt i lang tid at bo på et udrejsecenter

vi synes bare at det er vigtigt at huske på

at rejse tilbage til det land de kommer fra og

at opbygge en tilværelse der som vil være mere sund for deres børn

forslagsstillerne siger at det er den danske stat der bærer ansvaret for

lidelser eller deres svære situation og at det er en skamplet på

helt uenig med forslagsstillerne i det er forældrenes ansvar og forældrene har mulighed for at ændre børnenes situation hvis den danske stat ikke sætter sin politik igennem i virkeligheden om at føre en stram udlændingepolitik og gøre alvor af at de folk der ikke kan få et opholdsgrundlag i danmark

for alle der er villige til at bruge deres børn som gidsler for at forlænge deres ophold eller blive i danmark det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt derfor vil vil vi i dansk folkeparti opfordre forslagsstillerne til at rette deres kritik

imod forældrene som burde tage sig bedre af deres børn

ikke at opmuntre forældrene til at fremture i deres dårlige behandling af deres børn ved at fremsætte forslag som måske

tro på at det ville være muligt at få ændret deres opholdstilladelse for det bør selvfølgelig ikke

så vi kan ikke støtte sfs forslag

asylsystemet det er også sådan det er i dag

samtidig også regeringens holdning at indkvarteringssystemet skal afspejle den situation som asylansøgerne befinder sig i det betyder at hvis man får asyl i danmark skal man som udgangspunkt kun flytte en gang nemlig fra modtagecenteret et opholdscenter inden man boligplaceres i kommunen har man derimod fået endeligt afslag på asyl og nægter at rejse hjem så bliver man overflyttet til et udrejsecenter som jeg har sagt en del gange før heroppefra

at det er forældrene der har valgt den situation de fastholder deres børn i i stedet for at rejse hjem derfor mener vi også være forskel på de indkvarteringsvilkår man tilbyder alt efter om

med en verserende sag eller om vedkommende er afvist asylsøger og dermed opholder sig ulovligt i danmark det betyder feks at asylansøgere på opholdscentre har mulighed for selv at stå for indkøb og madlavning mens afviste asylansøgere

bespisningsordning det bedste ville selvfølgelig være hvis afviste asylsøgere tog hjem sådan går det desværre bare ikke altid og det sætter børnene i en svær situation det er vores ansvar at børnene på trods af deres situation har adgang til skolegang fritidsaktiviteter og leg men det er altså alene forældrenes ansvar

opholder sig på et udrejsecenter

stedet gav afviste asylansøgere adgang til kontante ydelser samt lov til at bo uden for centrene ville det ikke bare fjerne deres incitament til at rejse hjem

det mere attraktivt at søge asyl i danmark på den baggrund kan venstre ikke støtte beslutningsforslaget

om at pålægge regeringen at udarbejde en plan for større hensyntagen til børns trivsel på danske asylcentre det her forslag er efter vores opfattelse så indlysende at det burde kunne vedtages enstemmigt for hvem kan være imod at børns trivsel forbedres også inden for de rammer som nu engang eksisterer det kan man vel egentlig kun være imod hvis man ønsker at tage børnene som gidsler i et forsøg på at presse børnenes forældre til at gøre noget bestemt for eksempel at skrive under på at de frivilligt rejser hjem til et land hvor de med rette eller urette frygter for at blive udsat for forfølgelse tortur eller i værste fald

at et flertal i folketinget ønsker at sanktionere de forældre som ikke følger myndighedernes afgørelser også selv om vi ikke mener at sanktionerne fører til det ønskede mål men vi har ingen forståelse for hvis det samme flertal så ikke vil være med til at gøre alt for at undgå at disse sanktioner går ud over uskyldige børn i enhedslisten ønsker vi simpelt hen ikke at være med til at tage børn som gidsler

lov til at lave sin egen mad

skal være et maksimum på hvor mange gange et barn kan flyttes rundt mellem forskellige asylcentre tror nogen

at retten til at lave sin egen mad

udsigtsløst ophold på et asylcenter frem for at rejse hjem

de sidder der på asylcenteret og så tænker de at nu må vi hellere tage hjem og så bliver der vedtaget

naturligvis ikke retten til at lave deres egen mad og spise med deres børn er ikke det der gør at folk vælger en udsigtsløs tilværelse på et asylcenter og når man påstår

til at tage børnene som gidsler mod forældrene i bemærkningerne til forslaget skriver herre holger k nielsen at det er situationen på centrene i sig selv som er den væsentligste kilde til mistrivsel for børnene

hvilket i parentes bemærket intet har med opholdstilladelse at gøre det er vi fra enhedslistens side

set fuldstændig enige i og det ligger også i forlængelse af de forslag som vi har

senest om at lade flygtningefamilier med børn

præcis derfor er vi måske også noget skeptiske over for

ganske simple redskaber som der står i bemærkningerne men det må komme an på en prøve og når det gælder uskyldige børn og babyer så er enhver nok så lille forbedring et fremskridt i forhold til den nuværende situation en situation

affinder os med at børn bliver skadet for livet men

vores eget humanistiske grundlag tak igen til

kan støtte forslaget og vi skal hilse fra alternativet og sige at det kan de

det gør man ved først at få afslag på asyl og så nægte at tage konsekvensen af at man ikke har noget opholdsgrundlag i danmark og rejse til et land hvor man har opholdstilladelse det kunne for eksempel være et land hvor man er statsborger men det vil jeg ikke blande mig i

udrejsecenteret man bliver indkvarteret på

jeg synes i forvejen at det er uacceptabelt at man ikke vil efterleve myndighedernes afgørelser

er endnu mere uacceptabelt at man tager sine børn som gidsler og giver dem et dårligere og mere usikkert liv

få hvis deres forældre slog sig permanent ned i et land hvor de har opholds og arbejdstilladelse det er ikke den danske stat eller det danske samfunds ansvar at børn trives

forældrene lever i bedste velgående og til fulde har de evner der er nødvendige for at sikre velfærden det er forældrenes ansvar og de svigter deres børn når de lader dem leve i et limbo i stedet for at rejse til et land hvor de er statsborgere

jeg synes faktisk det er underligt at vi overhovedet skal have den her diskussion

de klassiske borgerdyder og på den måde har forsømt at indrette sig på begreber som ansvar og pligt

at give efter for afpresning er ikke kun forkert ud fra det princip at afpresning ikke skal kunne betale sig det vil også være et kæmpe svigt når det gælder om at opretholde de sidste rester af ansvarsbevidsthed og pligtfølelse i samfundet og derfor kan liberal alliance

taget op og det er rigtig fint for det er et vigtigt emne det giver os anledning til at diskutere hvor vigtigt det er at vores asyllovgivning håndhæves og respekteres jeg kan godt forstå forstå forslagsstillernes baggrund for det her beslutningsforslag for

når det kommer til børnene så har vi et socialt ansvar for deres trivsel for naturligvis mener vi mener vi alle her at børnene skal have det godt de er ansvarsløse i deres forældres magtkamp med dansk lovgivning generelt kommer der langt færre asylansøgere til danmark vi har med lovgivning gjort det mindre attraktivt at søge mod danmark og selv om

har vi de sidste år år modtaget omkring tre tusind fem hundrede asylansøgere det er alligevel en del dem der kommer hertil behandler vi ordentligt både dem der får asyl

senest har vi fået ombudsmandens ord for at børnene på sjælsmark lever under forhold i overensstemmelse med fns børnekonvention og den europæiske menneskerettighedskonvention men der er bare nogle ting vi bliver nødt til at have med med de her folk har fået deres asylansøgning behandlet af alle de instanser der findes og de har ikke krav på asyl det er folk der

ikke har lovligt krav på at opholde sig i danmark de har haft mulighed for at anke og alligevel modsætter de sig den beslutning der er truffet den danske stat

står klar med hjælp og støtte til alle der frivilligt medvirker til hjemsendelse de har fin mulighed for at bygge et hjem og et liv op et andet sted i verden men i stedet for at tage ansvar for deres

har forældrene valgt at gøre det stik modsatte faktum er at

rigtig mange tilfælde behøver børn ikke

asyl og udrejsecentre en af de største årsager til at nogle sager trækker ud er forældrene

er udlændingestyrelsen allerede opmærksom på at holde

af flytninger på et minimum når familier

er det fordi forældrene nægter at rejse hjem selv om de ikke har ret til ophold her i landet

og lad os indse det hvis vi giver efter i en to eller tre sager sager

danner det præcedens for andre afviste asylansøgere til at modsætte sig loven det er klart for enhver at børnene

at blive fastholdt i en usikker venteposition af deres forældre og uvisheden må være frygtelig jeg var til fødselsdag her i weekenden og mødte en der arbejder der som fortalte om forholdene og det var ikke

svaret er ikke at belønne forældrene der bruger deres børn som pressionsmiddel til at få ophold naturligvis gør det stort indtryk når børn mistrives børnene kan ikke selv træffe beslutninger om hvorvidt de skal rejse hjem de har heller ikke noget ansvar i den situation som de befinder sig i børnene er her nu en gang og derfor mener vi ikke at

situationen er holdbar hvis børnene decideret tager skade af det derfor er vi konservative også i dialog med vores borgmester i området omkring børnenes forhold

jeg indrømmer at det er en svær balance for tanken har aldrig været at familierne skulle bo der i årevis de skal rejse hjem og det kan de frit gøre gør man det alt for attraktivt at være her ja så rejser de

hjem beslutningsforslaget fra sf giver ikke meget mening idet forslagsstillerne i praksis vil belønne disse familier for deres genstridighed og for at modsætte sig den beslutning der er truffet i deres sag

sige at det har været en positiv modtagelse

man vil give en belønning

er en mærkelig betegnelse i forhold til hvad de

ude for i øjeblikket at de får en belønning

de får lov at lave deres egen mad eksempelvis at børnene

bedre skolegang

en belønning som så betyder at de vil være mindre tilbøjelige til at rejse hjem

og fuldstændig forkert også fuldstændig kontraproduktiv i forhold til at man får gjort noget ved de her

det land de kommer fra

man bør tage tilbage hvor man kommer fra hvis man har mulighed for

der vil tage imod

sagen er jo den at

børnene mistrives at de får psykiske problemer bliver det da vanskeligere for forældrene

for forældrene til at tage tilbage at deres børn mistrives her i danmark og får psykiske ar efter det som de oplever for eksempel på på sjælsmark jeg synes simpelt hen at det er en argumentation

baseret på at nu skal vi straffe de her forældre de

og det er det som bliver udgangspunktet

at det vil være en belønning at man gør det lidt bedre for børnene hvor vi ligesom vender det om og siger

de børn det handler om som adskillige undersøgelser viser mistrives de pågældende steder dansk flygtningehjælp har lavet undersøgelser

lavet en helt ny analyse som så vidt jeg ved bliver offentliggjort her senere på ugen

de samme deprimerende

blandt de her børn det kan vi bare ikke være bekendt

et samfund der ligesom prioriterer om jeg så må sige menneskelighed og prioriterer børnene

en solidaritet i forhold til hinanden

er at vi ligesom siger at vi er fuldstændig ligeglade med hvordan de børn

meget meget radikalt

tale om at der bliver lavet en samlet plan for hvordan forholdene for børn kan forbedres på de forskellige centre

hvor man går tilbage i ministeriet og tænker sig om hvordan kan vi gøre det bedre for børnene

fra regeringens side fra ministeriets side begynder at vende det her lidt mere om og ser på det lidt mere fra om jeg så må sige børnehøjde

til børnenes tarv jo er vigtigt i den børnekonvention vi også har

tager fat på det her og jeg forstår simpelt hen ikke at partier her i folketinget

man kan lave ganske ganske små tiltag for at det bliver forbedret måske ikke nok som herre

den debat kan vi godt tage men alligevel de der små skridt som mange har foreslået

de have et større incitament til at blive her i danmark undskyld det er jo virkelig grotesk at man tænker på den måde og det er forkert

vil vi håbe på at man kommer væk fra den måde

med andre ord ligesom tager det mere alvorligt

og det skal vi heller ikke gøre

håndtere børn på at de skal de skal straffes for

det så er forældrenes skyld at det ikke skal ske her

holger k nielsen noget mere sådan ideologisk bag det her altså i forhold

og og hvis forældrene godt vil

set affinde os med det

i forhold til de her mennesker mig bekendt er det jo ikke noget som man ellers

straffes for deres forældres synder

alle de normer som som ellers er der

hvor ministeren og flertallet her i folketinget

for deres politiske kunnen at de kan være så barske som muligt over

så tænkte jeg tilbage på den debat vi havde

og det kan herre holger k nielsen selvfølgelig også huske

hvor der jo var den holdning fra hele borgermusikkens

banke deres børn og at det skulle vi ikke blande os i det er sådan en repetition af den holdning der hedder at man accepterer at det går ud over børnene hvis hvis det er forældrene

banke deres børn de fik heldigvis ikke flertal for det

mindelser i forhold til det som vi ser i dag

minoritetsbaggrund rent faktisk har der skal ikke herske tvivl om at regeringen på ingen måde tolererer at nogen i det danske samfund udsættes for vold trusler eller anden fornedrelse på grund af deres seksuelle orientering når man kommer til danmarks skal man indrette sig og det gælder også når det handler om at acceptere andre menneskers seksualitet men det er desværre et faktum at

alt for ofte mødes med både fordomme

mener to og tyve procent af minoritetsetniske mænd at homoseksualitet ikke bør accepteres i samfundet og der er ni og tredive procent blandt

personer der opfatter homoseksualitet som

religiøs synd og hele fire og halvtreds procent anser homoseksualitet

unaturligt vi ved også at presset ofte kommer fra deres egne familier og det etniske minoritetsmiljø og at den vold der rammer den her gruppe meget ofte er æresrelateret så selvfølgelig skal vi tilbyde den her gruppe med minoritetsbaggrund

med minoritetsbaggrund et sikkert sted at være når der er brug for det de skal også have relevant og kvalificeret rådgivning og støtte og der er allerede en række tilbud som rækker ud til den her gruppe i to tusind og atten

fremlagde vi i regeringen en handlingsplan

den er forankret hos ligestillingsministeren og handlingsplanen omfatter naturligvis også gruppen af

mennesker med etnisk minoritetsbaggrund der er også initiativer i handlingsplanen der særlig er målrettet etniske minoriteter og vi støtter blandt andet foreninger der arbejder med at forbedre forholdene for

der er også i handlingsplanen afsat midler til samarbejde og vidensdeling imellem de forskellige aktører på området

jeg synes der er vigtige den ene

om omfanget af problemet er stort nok til at kunne bære oprettelsen af et særligt botilbud eller om ressourcerne i stedet er bedre brugt på at håndtere den her målgruppes udfordringer inden for den infrastruktur som vi allerede har jeg ved

red center mod æresrelaterede konflikter

selvfølgelig også tager imod

personer både i deres rådgivningstilbud og i deres sikrede botilbud det er reds vurdering at

red red er udgangspunktet

møde den enkelte med åbenhed respekt og anerkendelse fuldstændig uanset køn seksualitet og identitet red er ikke målrettet heteroseksuelle personer faktisk

peger red på nogle af de fordele der vil være ved netop at have

sammen med andre unge der er ramt af alvorlige æresrelaterede konflikter

reducere fordommene imellem de her grupper det er også reds erfaring at

de unge får styrket oplevelsen af at de har fælles udfordringer frem for fokus på de forskelle der måtte være imellem dem men selvfølgelig skal vi sikre at de eksisterende tilbud har den nødvendige forståelse den nødvendige fagligheden også

at imødekomme målgruppens særlige behov og det ved jeg også at red er fuldstændig enig

minoritetsbaggrund der får brug for ophold på krisecenter da det

springe ud for manges vedkommende vil være forbundet med sanktioner

er det formodentlig også et mørketal på det her område men red safehouse har oplyst mig at de i de seneste fire år har haft gennemsnitligt fem beboere indskrevet om året med lgbtq problematikker også af den grund

mener jeg ikke at der er behov for et særligt sit krisecenter til netop den her målgruppe antallet er

simpelt hen for lille

og de vurderer at de godt kan favne den her målgruppes særlige udfordringer og peger sågar på fordelen ved at

isoleres på særlige centre

på krisecenter formodentlig er meget meget begrænset

er min helt klare holdning den at vi skal fortsætte arbejdet inden for de rammer vi allerede har

udgør et landsdækkende krisetilbud der favner alle minoritetsunge der oplever æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol uanset hvilket køn de har hvilken seksualitet eller

skal vi med målrettede aktiviteter for eksempel i form af støtte til nogle af de foreninger der arbejder med

også have særlig fokus på lige præcis den gruppe som der meget relevant spørges ind til her i dag nemlig lgbtq unge med etnisk minoritetsbaggrund så det er altså baggrunden for at regeringen ikke kan stemme for det fremsatte

men det ændrer ikke ved at vi er fuldstændig enige i at det er en gruppe

at man ville oprette et særligt krisecenter så hæfter

men hvis man spørger de mennesker som det her forslag rent faktisk handler om altså mennesker som

og er lgbtq personer

det man må forstå er jo at de har nogle problematikker omkring deres minoritetsbaggrund

også har nogle særlige problemstillinger som lgbtq personer

nødvendigvis foreneligt i et tilbud som er bygget op

at henvende sig til heteroseksuelle personer og der er ligefrem fortællinger om

så jeg bliver en lille smule

men ministeren jo altid taler om hvor meget regeringen egentlig vil gøre for at hjælpe

per år igennem de sidste fire år så det er en lille gruppe ligegyldigt hvordan man vender og

at få forståelsen blandt de her grupper som jo er både klemte

er udsat for for eksempel social kontrol og æresrelaterede konflikter og det er fuldstændig ligegyldigt hvilken seksualitet det bunder i

hvis man holder de her grupper adskilt

der synes jeg altså at argumentationen fra red

at noget af det som vi ønsker at nedbryde i det danske samfund netop er fordomme og derfor

man kan jo vende og dreje det som man vil og det kan jeg høre at fru pernille skipper gør fru pernille skipper kunne sådan set også vende det sådan at regeringen ønsker at gøre alt hvad vi overhovedet kan for netop at nedbryde de fordomme der er og hjælpe de her mennesker men jeg er godt klar over

enhedslistens dagsorden det har det aldrig nogen sinde været men det kunne være at det var en af de gange hvor man faktisk skulle prøve

og det handler jo netop om at nogle af de mennesker det drejer

at de sig velkomne og det handler netop om at det når de siger at de ikke føler sig velkomne så ikke er ligegyldigt hvilken seksualitet de

være at det burde være ligegyldigt hvilken seksualitet eller kønsidentitet man har

og derfor har vi jo brug for hjælp så ministeren kan godt kravle op på

komme ned til virkeligheden ministeren siger her

sådan nedbryder vi fordomme hos de andre

på trods af at det ikke nødvendigvis er det bedste for dem ifølge de mennesker det drejer sig om

ja ja tak og lige måde og ministeren kan jo bare se

jo slet ikke det der er tale om

iver for hele tiden at prøve

her på to måder og jeg kan jo sagtens høre hvordan fru pernille skipper ser det nemlig at

vi ønsker at nedbryde fordommene jeg håber da vi kan være enige om og det

fru pernille skipper sige at det er vigtigt at nedbryde fordommene men det gør man jo ikke ved at sige at så skal alting altid adskilles

jo omtalt at en tredjedel

har selvmordstanker men men konkrete handlingsmuligheder

initiativer som som målretter sig netop den her dobbeltminoritet

jeg kan bare sige for mit vedkommende at jeg i

at vi skal gøre alt hvad vi overhovedet kan for

hvordan det ser ud i fremtiden men derfor vil der alligevel

bakke op om nogle af de foreninger der arbejder med gruppen

har fået noget beredskab med sig i forhold til at italesætte hvilke konkrete initiativer der er

så håbe at ministeren tager med til næste gang vi har en debat at der er et beredskab når det er sagt er den

det her imellem første og andenbehandlingen der vil man jo blandt andet kunne bede om

at få oversendt både de konkrete tiltag der må være men jo men jo også

de henvendelser der har været fra red

vi dog være bekymret for at det kan vise sig at være en alt for generaliserende tilgang

vores opfattelse er at folk med en lgbtq baggrund er lige så forskellige som alle andre og at der kan være mange andre ting der er med

vi foreslår i stedet at der helt grundlæggende skal være flere pladser på krisecentrene så ingen i fremtiden bliver afvist på grund af pladsmangel vi foreslår også at vi etablerer en gratis og akut psykologhjælp til alle beboere på

fra det projekt i sin tid at det var noget der virkelig hjalp beboerne med de udfordringer som de står over for og det var noget der hjalp voldsramte med at bryde med

det forslag med gratis og akut psykologhjælp

være noget der vil kunne hjælpe voldsramte med lgbtq baggrund for at imødekomme den problematik som problematik som beslutningsforslaget præsenterer

imødekommende over for at nogle af landets krisecentre kan specialisere sig inden for de udfordringer som dobbeltminoritets lgbtq personer står over for det kan være i forhold til specialiseret telefonisk råd og vejledning eller det kan være forflyttelse fra et krisecenter til et andet hvor der er mere specialiseret personale

her til at opfordre regeringen til at lave et gennemsyn af

for at udrede om der er et presserende problem med dobbeltminoritets lgbtq personer

og også udrede hvad der egentlig er proceduren i dag hvis og når der skulle

vil undersøge det nærmere det synes jeg faktisk giver

anerkender socialdemokraterne at der er nogle helt særlige problemstillinger når det kommer til mennesker som både har minoritetsbaggrund

om vores krisecentre derude i dag har problemer med at håndtere det

man sige evnen eller specialet eller erfaringerne til at kunne håndtere de særlige problemstillinger

jeg er med på at der er en problemstilling derude

at der nødvendigvis er nogen problemer så før vi kommer rendende med

talt med nogle af de mennesker det drejer sig om blandt andet foreningen

og støtte mennesker som både har minoritetsbaggrund

det særlige krydsfelt hvor man kan møde had og fordomme det ene sted fordi man er lgbtq person og had og fordomme det andet sted fordi man har en minoritetsbaggrund skaber jo en vanskelig

for rigtig mange på de sædvanlige pladser så er det ikke godt nok

tror at vi som folketingsmedlemmer skal passe på med

farende alt for tit med nogle meget konkrete løsninger

om at der er nogle konkrete problemer der skal løses

regeringen at oprette et krisecentet med særlige pladser til dobbeltminoriteter som skal tilgodese voldsramte homo og biseksuelle mænd og kvinder transpersoner og øvrige lgbtq personer fra minoritetsmiljøer enhedslisten mener at vold mod lgbtq personer kræver særlig opmærksomhed lad mig først og fremmest sige at vold hadforbrydelser chikane med mere er fuldstændig uacceptabelt

vi har jo taget en række initiativer vi har blandt andet givet

og vi har lavet en handlingsplan på området

afsat midler til et ungekrisecenter

man kan komme ind fra gaden og nu skal de så bare udmøntes

har vi jo i danmark oprettet red

og det har desværre vist sig at være nødvendigt da mange fortsat ikke har taget den danske den danske kultur og de danske værdier og de danske normer til sig

kan tilgodese

det synes jeg jo er rigtig godt derudover

er der også flere rådgivningstilbud

som er i red rådgivningen som også tilbyder rådgivning

men jeg er helt enig med enhedslisten i at

også godt at man har nogle steder hvor man kan henvende sig men jeg tror at det vigtigste er at vi

de unge kan bare være på red

unge med minoritetsbaggrund der udsættes for vold eller æresrelaterede konflikter negativ social kontrol

hen så nemt at sige når man ikke står i det fordi det der er baggrunden for det her forslag jo netop er fortællinger om at når man kommer med lgbtq

man sig ikke altid velkommen man føler ikke at det er et rådgivningstilbud som er målrettet de særlige problemer man møder og

ordføreren helst vil stå og tale om hvordan folk skal tage danske værdier til sig men meget nødig vil gøre noget konkret for de mennesker det så handler om

det gør det ikke der er muligheder i danmark for at få hjælp uanset uanset hvilken seksualitet man har

om vi ikke har gjort noget jo vi har gjort noget vi har faktisk gjort noget i fællesskab undtagen med enhedslisten vi har lavet planer vi har lavet rådgivning og vi har sat midler af

også i forhold til den her handlingsplan så det

gjort noget i i fællesskab herinde

rigtig godt og

en af de mest vidende kapaciteter på område vi diskuterer i forhold til

udtalt flere gange at der er behov for et center af den her type for at beskytte de dobbelte dobbelte minoriteter som som der her er tale om hvordan

det tror jeg man kan opleve alle steder

og problemstillingens alvor der er ingen tvivl om at minoritetsetniske lgbtq personer udgør en gruppe

og mistrivsel som forslagsstillerne begrunder dagens forslag

at det er meget bekymrende at hver tredje nydanske lgbtq person går rundt med selvmordstanker det er jo helt forfærdelige tal nogle oplever verbal fordømmelse mens andre bliver udsat for systematisk fysisk vold fra deres nærmestes side det kan og skal vi ikke acceptere i danmark det er venstres klare holdning at alle skal have lige muligheder uanset køn seksuel orientering

gradbøjes af religion eller af tradition

det to årsager på trods af at vi fuldt ud anerkender problemstillingens

have for øje at vi formodentlig har at gøre med en meget begrænset gruppe vi mener derfor også at ressourcerne bedst bruges inden for de eksisterende rammer

det regi vi har vi skal kigge på at blive bedre til det her i det omfang vi kan bruge de mange input vi kan få

der er på flugt fra æresrelaterede konflikter derudover støtter vi foreningen sabaah økonomisk som arbejder for at forbedre vilkårene for lesbiske bøsser biseksuelle og transkønnede med etnisk minoritetsbaggrund for det andet er vi

at det er en god idé at skille

personer fra andre unge med lignende problemer i forhold til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol jeg er helt med på at der

relaterede

derude og at det samtidig er i alles interesse at man ser et fællesskab

for sin egen kulturelle kreds inden for det

beslutningsforslaget selv om vi fuldt ud anerkender dets intentioner og har al mulig sympati

det er en kæmpe falliterklæring hvis man ser sig nødsaget til at oprette et selvstændigt krisecenter for præcis den her målgruppe jeg synes jo faktisk at man så sender et signal til den her målgruppe om at man ikke har intentioner om at inkludere dem at man ikke har intentioner om at de skal accepteres som de er

sender et helt helt skævt signal og at det er en kæmpe falliterklæring for vores samfund hvis ikke vi kan inkludere dem enten på krisecentre med de

hvor der lige præcis er fokus på æresrelaterede konflikter så liberal alliance

de problemstillinger og den udsathed for vold som lgbtqi

personer med minoritetsetnisk baggrund oplever er problemstillingen som skal forstås i krydsfeltet af sociale kategorier

persongruppe bliver modtaget målrettet af fagpersoner som

problemstillinger og som anerkender

der netop mangler et krisecenter der kan tage hånd om de særlige problemstillinger og behov som minoritetsetniske personer

og det er selvfølgelig at jeg har behov for at se hvad det er red har udtalt og så har jeg behov for at gå i dialog med

for at høre om der har været nogle forbedringer

de sidste fire år

særligt over for intersex danmark at vi har glemt et i

understrege at vores forslag selvfølgelig handler om alle lgbtq

indledende besværgelser vil jeg sige at

en lille smule

selv står og siger at hun ikke arbejder med problemstillingen for det gør ligestillingsministeren og så

lidt i tvivl om hvad vi laver her

at vi anerkender at de særlige problemstillinger der for mennesker som både

regeringens handlingsplan nævner at en tredjedel af de mennesker har selvmordstanker

ikke noget forslag i handlingsplanen så anerkender

ordfører også bemærker

en handlingsplan uden handling

person kan mødes af fordomme

minoritetsetniske miljøer så er problemet jo også

person med minoritetsetnisk baggrund kan møde fordomme andre steder i majoriteten eller i lgbtq

det gør at man står i et enormt krydsfelt at rigtig svært krydsfelt hvor man kan blive lagt for had eller møde fordomme både når man optræder i minoriteten og i

vi nedbryder fordomme så derfor

skal de mennesker indpasse sig i den her gruppe eller

bare sige det ikke burde være vigtigt eller et eller andet andet for

men de har nogle helt særlige problemer

sædvanligvis optræder når

det som om det her var endnu sådan en anledning til at skælde ud på den manglende rummelighed over for lgbtq personer i visse minoritetsmiljøer i danmark mennesker med indvandrerbaggrund muslimer alle mulige andre altså en eller anden sædvanlig sang om at de også bare skal tage

det er der problemet ligger

af de anledninger i dag det her er et konkret forslag om handling der er på bordet og det er ikke noget vi har siddet og kogt

i provianthuset og selv fundet på

faktisk noget vi har talt med de mennesker det drejer sig om om

er der så åbenbart tale om for lille en gruppe altså når vi skal bruge det til at fortælle hvor galt det står til i minoritetsmiljøer eller skælde ud på muslimer eller folk der ikke har danske værdier eller mennesker med indvandrerbaggrund

den implicitte fordomsfuldhed som jeg også hører

jeg ikke hvornår vi kan have den svære samtale så